der er ikke stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig

der er ikke stillet ændringsforslag

lidt spøjst at vi skal diskutere oversættelse vi var enige om at det var forkert oversat men teksten blev ikke ændret det er det det har vi stemt om det jeg spurgte om ved førstebehandlingen var

sørger for at der kommer nogle penge til at håndtere det her spørgsmål og det er selvfølgelig først og fremmest dem der administrerer folkeretten der har brug for det det er der ikke blevet

ministeren overveje hvordan pokker vi kan få fundet de nødvendige penge røde kors har peget på at der mangler penge og at vi er nødt til at finde dem

varetager så de her interesser det bliver jo et større og større problem

i verden heldigvis ikke i danmark at man ødelægger kulturværdier når man

udmønte tingene bagefter og derfor kan jeg jo ikke stå her fra talerstolen i dag og sige ja

nogle flere ressourcer og de skal komme derfra og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

til de folketingsmedlemmer der

tage hul på en vigtig behandling her i folketinget

der jo er fremsat af en bred kreds af partier om at der skal udarbejdes en uvildig ekstern analyse af om kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen virker regeringen har jo fra sin tiltræden haft det synes jeg helt afgørende fokus at det skal

betale sig at arbejde

at være på offentlig forsørgelse men det er klart

et sikkerhedsnet for de mennesker der i en periode ikke kan få arbejde og her udgør kontanthjælpen fortsat et rimeligt forsørgelsesgrundlag jeg synes at vi på alle måder har fundet en god balance mellem et rimeligt forsørgelsesniveau på den ene side og et reelt incitament til at arbejde på den anden side

det ser også ud til at vores politik virker antallet af personer i

folk indretter sig efter reglerne og tager de job de kan få store som små siden kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen trådte i kraft i april to tusind og seksten har vi løbende set et fald i antallet af personer i kontanthjælpssystemet det er på alle måder en fantastisk nyhed

bund og grund også noget som man ud fra et socialpolitisk perspektiv

sekshundrede færre fuldtidspersoner

i april to tusind og seksten når der tages højde for sæsonudsving det er dagens nye tal som vi jo har offentliggjort ser man på de

og toogtredstusindtohundrede personer som var i

syvhundrede af dem forladt systemet i december måned to tusind og sytten det store fald hænger naturligvis sammen med fremgangen på det danske arbejdsmarked foruden de mange mennesker som er afgået fra

til beskæftigelse eller uddannelse har flere kontanthjælpsmodtagere også haft beskæftigelse ved siden af deres ydelser

fem procent i juli to tusind og seksten til godt syv

procent i december to tusind og sytten hvor titusind personer arbejdede ved siden af deres kontanthjælp det tyder altså på at mange indretter sig efter reglerne og tager job småjob som netop kan være en vigtig trædesten ind på det danske arbejdsmarked og dermed også være med til at sikre at man kan forsørge sig selv på længere sigt det er helt afgørende for mig at vores politik virker at flere mennesker kommer i beskæftigelse

flere får glæde af alt det der følger med et job det er jo nærmest et kinderæg kan man sige det er godt for den enkelte som dermed får en helt anden livskvalitet det er også godt for familien og det er ikke mindst godt for vedkommendes børn for det det

vokse op i en familie hvor mor og far går på arbejde gør en forskel det at have kolleger og have et fællesskab noget at stå op til

er alt sammen rigtig rigtig positivt og noget som jeg synes er helt afgørende

lad mig slå fast at jeg grundlæggende mener at viden og evidens er vigtigt

en effektanalyse af kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen effektevalueringen viser at kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen samlet set har haft en positiv virkning på afgangen fra kontanthjælp til beskæftigelse eller uddannelse effekten gælder for kontanthjælpsmodtagere over tredive år der er enten enlige eller gifte og som opfylder opholdskravet analysen har særskilt undersøgt disse grupper for at se på

som ikke blev ramt af andre regelændringer i samme periode vi ved at konjunkturerne i samme periode

det tager analysen også højde for resultaterne i analysen er renset for konjunkturmæssige påvirkninger altså med andre ord og sagt på dansk har reglerne haft en betydning selv hvis der ikke havde været gode konjunkturer det betyder at kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen isoleret set

analysen finder at kontanthjælpsforløbene i analysen er blevet forkortet med tre dage

fra begyndelsen i min kommunikation om analysen har understreget at den viser

hundrede og halvfems fuldtidspersoner og at tallet på seks hundrede personer skal tages med

at analysen ser på en delmængde og at de seks hundrede fuldtidspersoner fremkommer ved at omregne analysens konklusioner til hele gruppen

omregningen er ikke en del af analysens konklusioner og den forudsætter at hele gruppen af

have påvirket den samlede gruppe uagtet at det så

eller tilsvarende dem vi kalder analysepopulationen det er dog sikkert at den samlede effekt ville være større end

og halvfems personer

er lavet en stor og grundig effektanalyse

er nogen grund til at bruge flere ressourcer og dermed også flere penge på at eksterne konsulenter skal lave endnu

dermed gør regeringen brug af præcis samme type effektanalyse som også den tidligere socialdemokratisk ledede regering gjorde under den tidligere regering blev der således lavet effektanalyser af beskæftigelsesministeriets analyseenhed om for eksempel ungeinitiativer i kontanthjælpsreformen effekten af ordinær uddannelse for lediges arbejdsmarkedstilknytning og effekten af nytteindsats for unge i

evidensbaseret politik jeg noterer mig også at flere socialdemokratiske ministre dengang

hvor beskæftigelsesministeriets analyseenhed kunne bidrage med evidens efter bedste

var ministre effektevalueringen er ikke en ekstern analyse men analysen er udarbejdet på et højt videnskabeligt niveau og lægger sig dermed helt op ad det arbejde og den

tilgang som også mine forgængere benyttede sig af

meget interesse for analysen og reformens betydning det er glædeligt at vi nu har en debat om et så vigtigt tema og en så vigtig reform som jo netop skal sikre at flere kommer i job og ikke bliver parkeret permanent på kontanthjælp

kritiseret analysens metode resultater eller kvalitet

set glad for som sagt har det i analysen

loftet og timereglen fra andre reformer og regler

at der vil være en del kontanthjælpsmodtagere som også omfattes af jobreformens fase et

kontanthjælpsmodtagere i højere grad har småjob og derigennem kommer tættere på arbejdsmarkedet samtidig ser analysen heller ikke på om reformen har haft indflydelse på tilgangen

uddannelse og beskæftigelse er jo tegn på at personer rykker sig og kommer tættere på arbejdsmarkedet og dermed

offentlig gerne understrege at regeringens fokus er

arbejde uanset hvad når den enkelte dansker yder en indsats tager et arbejde stort som småt så skal man også

mærke det på sin egen økonomi det er sund fornuft at der er en mærkbar økonomisk forskel på om man har et arbejde eller er på kontanthjælp og jeg tror helt grundlæggende på at mennesker har det bedst

men vi får ud over debatten i dag også lejlighed til at vende tilbage til endnu flere diskussioner om det her tema når vi i løbet af kort tid har indtil flere samråd der finder sted i

det her kontanthjælpsloft

selve pressemeddelelsen og det som ministeren får ud af analysen

også uddannelse ind i det så jeg vil bestemt mene

har det den effekt der hedder en hundrede og halvfems fuldtidspersoner så vil jeg også gerne understrege at det nu nu så er dokumenteret at det har

også før jeg blev beskæftigelsesminister

jeg synes det er sund fornuft at man har en to hundrede og fem og tyve timersregel og et kontanthjælpsloft og det er vel også derfor

nu for nylig har bebudet at man fastholder to hundrede og fem og tyve timersreglen og kontanthjælpsloftet den dag man måtte være i den

og som man jo mente dengang fik rigtig mange mennesker i beskæftigelse

det man så har rejst rundt med og sagt flere gange

så mange der heldigvis er gået fra kontanthjælp til arbejde

deri er der en meget udførlig forklaring på både hvad analysen har

men jo ikke mindst at jeg glæder mig over at det så har haft

analysen jo netop dokumenterer

er uanset hvordan økonomien ser ud så noterer jeg mig

har kopieret regeringens politik hvis man overtager

der må komme frem og nu er det så kommet frem at er en hundrede og halvfems der er kommet i arbejde på grund af det her at tallet er betydelig større når det drejer sig om faldet

hvorfor er det så sådan at ministeren vil lave det her skønmaleri og fortælle at det er mange mange flere når han

interesseret i hvor mange der er kommet i arbejde men kun er interesseret i om der er en effekt hvorfor hele det skønmaleri

det synspunkt at det er på trods af regeringen det er det herre bjarne laustsen og herre

utallige gange inden for det seneste år har fortalt mig i samråd

er på grund af regeringens politik men også på grund af at vi har en gunstig økonomisk situation og jeg er faktisk ret ked af

prøve at diskutere hvorvidt det har en effekt eller ej

den skræmmekampagne herre bjarne laustsens parti har kørt omkring kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen må man bare sige

er krøbet til korset og langt inde i en festlig publikation siger at man

ikke hjælpe noget at ministeren kommer og siger at det er på grund af nogle helt helt andre ting nu overtog regeringen jo heller ikke et håndværkertilbud de overtog en veldrevet forretning

udgang

og jeg forstår ikke hvorfor man skal være så ked af at det går godt i danmark det er jo helt mærkeligt at herre bjarne laustsen som jeg i hvert fald ved interesserer sig for at folk kommer

derfor må jeg også bare sige at det jeg noterer mig er

for eksempel i en krig ikke slår hårdere igen end at der er balance i tingene

i øjeblikket at man helt vanvittigt slår mennesker ihjel på stribe fordi nogle laver demonstrationer og

det gør vi vel alle sammen over enhver der kommer i ordinært og regulært arbejde og enhver der at

diskutere og mistænkeliggøre hinanden for det er fakta men at få en minister til at indrømme

om at hundrede er kommet i arbejde og

kommet i uddannelse og når man så ser hvilke brutale metoder man har brugt til at gøre det så tror jeg ikke man skal glæde sig på de mennesker der er ramt

lukker øjnene for at mennesker med børn

en enormt stor pris for tusindvis af mennesker

angribe er proportionaliteten i regeringens politik den er fuldstændig

udenrigspolitisk ordfører længere det har jeg været tidligere i mit liv

i hvert fald ikke stærk nok til at gøre men men til det må man jo sige at hvis herre christian juhl har den holdning og det ved jeg at enhedslisten har og jeg ved også at enhedslisten er begyndt efter de erfaringer man havde under helle thorning schmidt at diskutere med sig selv om man skal sige stop noget

skal være helt ærlig og sige at det så er en rød linje herre christian juhl har trukket i dag i folketingssalen

om at bestemme politikken det håber jeg

end halvtreds procent af stemmerne og derfor handler det om at diskutere indholdet og det vil sige at

virkemidler man sætter op og og det resultat man får bør enhver ædruelig politiker selv en liberalist eller en

for at få hundrede eller en hundrede og halvfems ud af det her system og hvad er prisen for dem det ikke lykkes at få et arbejde fordi opsvinget ikke er så effektivt at de har en mulighed det er da almindelig anstændighed og almindelig moral at man også kigger på det og ikke bare kigger på

selv om man kunne ønske sig et højere tal skal man glæde sig over det

og det der jo var diskussionen da regeringen

nu er det så dokumenteret at

også enige om at konjunkturerne har forandret sig rigtig meget

niende januar to tusind og atten

at kontanthjælpsloftet har betydet at sekstentusinde og syvhundrede færre danskere er

udtalte i statsministeriet den niende januar

at der kom sekstentusinde og syvhundrede

set også i europa det betyder så at vi får skabt flere arbejdspladser

siger sker på trods af regeringen det undrer mig altid

hvad statsministeren måtte have sagt til et pressemøde den niende januar to tusind og atten må jeg sige at

om det senere men jeg vil stadig væk

man ikke bare vil indrømme at det er konjunkturerne der har gjort at så mange er kommet og heldigvis for det det er vi to

som er kommet videre på baggrund af det

i samråd eller har forhandlinger

dem mødes jeg med på daglig basis sammen med

lang række andre partier men i forhold til om det har en effekt at indføre

så bare være ked af at man ikke vil anerkende det men det som jeg jo synes er mest interessant

hvis man er så meget imod det

er mig simpelt hen fuldstændig umuligt

men kan ministeren oplyse mig om hvad der er

målsætning for at få det antal mennesker i beskæftigelse som man jo sagde

har man givet sig selv til at få de

hukommelse på talerstolen her i dag men det der er sagen er jo at kontanthjælpsloftet er indført for at gøre det

at få et job altså at gøre forskellen

tilføje at der jo også er blevet taget initiativer siden vi indførte kontanthjælpsloftet og to

blandt andet har et bredt flertal jo afsat to hundrede og tres million kroner til at gøre

over for nogle af de kontanthjælpsmodtagere der desværre har været

en beskæftigelsesindsats fuldstændig ud fra den enkeltes behov jeg synes alligevel

har stået på talerstolen og sagt at et meget

inden for en år to år ti år tyve år

år hvis hvis man ikke har

er at det har en skønnet effekt på

så må sige ud i årene men det kan jo variere

endnu mere præcis det var det man diskuterede på det tidspunkt der må jeg så bare konstatere

på det her beslutningsforslag fordi

holdninger men er ministeren ikke enig i at vi også har brug for viden

virkelighed og som regel hænger de to ting

endnu en undersøgelse fordi man ønsker en ekstern til at foretage den undersøgelse frem for at bruge beskæftigelsesministeriets analyseenhed som man på ingen måde mener jeg kan anfægte i forhold til at være drevet af et politisk

jo også har været minister og derfor ved at embedsværket arbejder på tværs af

og fem og tyve timersreglen heller ikke står alene i vores beskæftigelsesindsats vi har brugt timer

dage sammen for at diskutere hvad vi ellers kan tage af initiativer og jeg tror

sofie carsten nielsen at jeg er meget optaget af at vi ser på en

fordi det skal virke længe men jeg tror også

er kommet i arbejde og halvfems er kommet i uddannelse

af uafhængig viden derfor ville jeg ønske at at vi kunne komme

er grund til at ofre endnu flere kræfter og ressourcer på den her diskussion fordi det nu

politiske initiativer der er taget det mener jeg og jeg mener at jeg kan forsvare forhold til det ydelsesniveau vi har i danmark men

hundrede kroner på grund af kontanthjælpsloftet hvordan tror ministeren det påvirker

at ens forældre har et job det er det eneste som vi i hvert fald kan se kan have en rigtig

skal forstås på den måde at hvis man vokser op med en mor og en far der

viser al erfaring og al analyse og al viden at så har

kan man sige mulighed for

at flest mulige mennesker skal ud på det danske arbejdsmarked og det er jo det der driver min politik

måske kan beregne sig til at seks hundrede mennesker er kommet i arbejde

to ting man skal kæmpe for at man skal kæmpe for at der er færre der kommer ind i kontanthjælpssystemet

kæmpe for at der er flest mulige mennesker der kan forlade vores

går jo netop ud på at man skal have en uvildig analyse af kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen i den forbindelse må vi jo så også sige at der er lavet analyser og der er lavet mange undersøgelser af

to hundrede og fem og tyve timersreglen

her fra talerstolen vi kan også se effekten af at der er rigtig mange hvis man spørger rundtomkring ude i kommunerne

det er på grund af konjunkturerne eller

begge dele er medvirkende til at der er mange der kommer ud et af de grundlæggende principper for dansk folkeparti

mindsteløn det er et af de vigtigste punkter det skal være sådan at man har mere ved at gå på job til en overenskomstmæssig mindsteløn end ved at være på kontanthjælp

at med de tilskud der gives

de udgifter man har når man har et job

det kan betale sig

også ind for kontanthjælpsloftet og vi gik

for to hundrede og fem og tyve timersreglen

er jo netop at man på kontanthjælp selvfølgelig også skal have hjælp hvis ikke man selv kan finde et job

vi også skrevet ind i loven at kommunerne jobcentrene

at finde et job hvis man ikke selv kan og det er der rigtig mange der har nydt godt af og selvfølgelig skal

og ikke kan tage et job det er det der er lidt sørgeligt for

må vi bare konstatere at forslagsstillerne jo langt hen ad vejen har sagt at

så skidt med den indsats der bliver gjort

der har vi en anden tilgang i dansk folkeparti vi vil gerne hjælpe dem ud på arbejdsmarkedet

også iværksat den her pulje flere skal med hvor man vendte bunken og så viste

på kontanthjælp i mange år der slet ikke skulle have været det

som også var blevet ramt af kontanthjælpsloftet

det der er problemet altså hvis man bare lader folk gå på kontanthjælp uden at gøre en indsats

gennem tiderne under skiftende regeringer

srsf regering og sr regering det er sket under

er sket under den tidligere regering under

det selvfølgelig også vigtigt når vi ser på det der skal foretages at

for at komme videre ud på arbejdsmarkedet er det en uddannelse de skal hjælpes i gang med

simpelt job og så skal de jo selvfølgelig have den hjælp

til at kigge på hvilken uddannelse de har hvilken opkvalificering de skal have og det er det vi

at lave en uvildig analyse jeg tror egentlig bare at

tror vi kan have en mereffekt ud af det

at spørge hver enkelt kommune hvordan situationen

jeg tror på at man har mere effekt af

indsats de laver og så må vi erkende at der er stor forskel på den indsats kommunerne laver og det er også det vi

op til den lovgivning og det det vi forventer af dem men vi kan ikke støtte at der skal laves en

betyder så meget med ydelserne men med de indsatser man gør

på mulighederne for at komme i gang kan ordføreren

df har lagt stemmer til at man sparer en milliard

opkvalificering og aktiveringsindsats og

at se direkte på uddannelse

og gå et eller andet sted og ikke have noget ud af

seks uger et eller andet sted og så siger man det er opkvalificering men det hjælper jo ikke hvis nu

de skal have en uddannelse der er af længere varighed

matche dem til de jobmuligheder der er og så se på hvad det er for en opkvalificering

man skal have et kursus det kan være på et amu center man skal

lahn jensen

jamen det er ikke det vigtigste det vigtigste er

så siger jeg hvad så med den milliard man har været med til at spare der indrømmer

de kurser der kan give job det er jo det vi sidder og arbejder med nu men noget af det som jeg kan konstatere er at herre leif lahn jensens parti det er nok ikke

med til at sikre at tusindvis af kontanthjælpsmodtagere

kommet i klemme derfor fik dansk folkeparti gennemført at

det som herre leif lahn jensens parti

et kontanthjælpsloft og hvor det kun kan dokumenteres at der er kommet hundrede og halvfems mennesker i arbejde er det godt nok at effekten ikke er større der er jo i tusindvis af kontanthjælpsmodtagere

på at der er otteogfyrretusind unge mellem femten og fire og tyve år der er uden arbejde som ordføreren

er spørgsmålet her er jo om det værktøj der er

ikke er til stede og om det ikke lige så meget er konjunkturerne der gør at folk kommer i arbejde for

en hundrede og halvfems mennesker der er kommet

er man nødt til at bedømme den enkelte det hjælper jo ikke at som herre bjarne laustsen vælger

vi vil sikre at de kan få opkvalificering og hjælp til at få det arbejde som de skal have derfor fik vi også skrevet ind i

skal de have hjælp fra jobcenteret til at finde et job eller komme

en pind at gøre med at dansk folkeparti har støttet et kontanthjælpsloft og en to hundrede og fem og tyve timersregel

der er mange mange mange flere der

at sænke ydelsen

er en hundrede og halvfems der er kommet i arbejde er det tilfredsstillende

man kan ikke bare sige jamen altså nu gør vi en indsats

her vi sænker kontanthjælpsloftet og vi

hundrede og halvfems der kommer i job det kan ikke stå alene det var også derfor som jeg sagde før at dansk folkeparti

blevet skrevet ind i loven at dem der ikke

skal have hjælp fra jobcenteret til at finde et job eller komme i uddannelse det er det der står

noget helt rigtigt det var nemlig at der skal motivation

til kontanthjælpsmodtagere som har stået uden

ind på arbejdsmarkedet igen der synes jeg

med at tænke på den milliard som

med til at spare for eksempel på mentorer og hjælp til

ordføreren at det er en rigtig motivation for kommunerne og

ordføreren at det er den rigtige måde at gøre det på

hjælp til at få dem videre er det den rigtige metode

der kommer til at fremstå at herre jan johansen mener altså at kommunerne overhovedet gøre noget som helst hvis de her

bliver sparet væk kommunerne vil jo stadig væk kunne give

er jo ikke det det er jo den refusion til kommunerne der bliver sparet væk

at man fjerner muligheden for kommunerne

det er jo ikke det men det er det der kommer til at fremgå af det som herre jan johansen siger

det hele stille og så får de ingen indsats men jeg kan bare konstatere at der

med otteogtyvetusind det drejede sig om som fik lov at stå stille mens herre jan johansens parti sad i regering og hvor der overhovedet

mener ordføreren det er den rigtige motivation for kommunerne for at hjælpe de her mennesker at man går ud og sparer nogle penge som de skulle bruge til at hjælpe

er det den rigtige motivation for kommunerne

jeg at ordføreren siger det jeg mener det er helt forkert at spare på den indsats som ordføreren selv har stået og prædiket for oppe på talerstolen så jeg mener at det her giver dobbelt bagslag når man samtidig sparer på initiativet og motivationen for kommunerne

når det her bliver ændret men jeg har da en tiltro til at kommunerne har nogle dygtige folk det håber jeg da de har der stadig væk vil arbejde for at få

reduceret boligstøtten fra tre tusind kroner til tre hundrede kroner på grund

interessant at få analyseret igennem hvad

have af betydning for

syv timers arbejde om ugen

godt være at kontanthjælpen falder

til boligsikring og det vil sige at med seks syv

man få det man fik i boligstøtte før

pligt til at hjælpe dem der ikke selv kan med at

stille job til rådighed men de skal prøve på at hjælpe dem med at finde

så er der så nogle der er syge

flere i arbejde igennem for at vende bunken og få dem væk fra kontanthjælp

herre karsten hønge jo under den tidligere regering at

og det har herre karsten hønge jo også sikret i forbindelse

fleksjobreformen og ressourceforløb de har svært ved at få lov til at få et ressourceforløb det

det seks hundrede mennesker der er kommet i job og uddannelse mens titusinde og femhundrede børn er faldet under den fattigdomsgrænse som vi tidligere opererede med

herre bent bøgsted virkelig det er fair

der vil dansk folkeparti gå en anden vej vi vil gerne hjælpe

men dem der er for syge skal selvfølgelig ikke gå i kontanthjælpssystemet

de skal over i et andet system de skal have fleksjob de skal måske have førtidspension

tyder på at det er sådan at danske arbejdere der kan arbejde

eller skal vi forbedre konjunkturerne og uddannelsesmulighederne for at

herre christian juhl ikke gør så siger de

også ufaglærte job så der er nogle

kender udmærket til at der er nogle mennesker der ikke bare

ud og sælge sig til en arbejdsgiver det er der rigtig mange der har problemer med de skal have hjælp

uddannelse man har hvis ikke man har en uddannelse

i nogle områder være meget svært at finde job men altså der er mange der kan få job med den

jobcentrene skal hjælpe mennesker i arbejde men jeg spurgte

der var arbejde til alle og om ikke vi skulle satse på uddannelse og bedre konjunkturer i stedet for hele tiden at med at køre i den samme rille for den kommer vi ikke ud af

dem økonomisk som man har set at titusindvis af børnefamilier

skal jo vælge de midler der giver en effekt og ikke de midler der passer sådan ind i ens private opfattelse af tingene

er at vi har den overbevisning

hvad mener ordføreren så om at

at give de her mennesker et incitament til at arbejde

at man sætter folk ned i kontanthjælp fordi de skal tage

og fem og tyve timersreglen og han sagde jamen jeg syntes egentlig

vi får de her penge uden rigtig

lave noget og jeg vil hellere end gerne have

det er fair nok når vi ikke laver noget at vi så også underlagt nogle regler

i folketinget selvfølgelig skal sikre at de rigtige hjælpemidler er til stede så kan vi jo altid diskutere

jeg har aldrig haft nogen tiltro til at den her vejledende opkvalificering

ret mange i beskæftigelse derimod skal

en hundrede og halvfems i job at det er det der er målet med det nej så er det ikke

at dem der ikke selv kunne gå ud og finde et job

hjælp i jobcenteret til at finde et job eller komme i uddannelse ikke at jobcenteret skulle stille job til rådighed

to hundrede og fem og tyve timer og lever op til det

ikke en uvildig analyse ville vise man kan selvfølgelig skrive alt

tak for det og tak til

for det her forslag om at gennemføre en uvildig og ekstern analyse af om kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen virker det ikke fordi venstre ser nogen grund til at gennemføre endnu en effektanalyse for siden beslutningsforslaget blev fremsat har

slået fast en gang for alle at kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen virker

men ikke desto mindre giver det anledning til en debat om

og fem og tyve timersreglen i høj grad handler om og hvem ved måske er det i dag at vi i debatten

om de vil afskaffe kontanthjælpsloftet

når de nu her hele formiddagen har tordnet imod det altså et svar der ikke er pakket ind i ydelseskommissioner eller anden udenomssnak men lad mig slå fast igen med syvtommersøm

at regeringens jobreform

virker kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen har en effekt

er kommet i uddannelse det synes jeg der er al mulig grund til at glæde sig over ikke at jeg bilder mig ind

har det med at prelle af på de partier der uden nogen

vi har jo set at hver gang den ene dommedagsspådom er blevet skudt til hjørne griber venstrefløjen ufortrødent ud i luften

den spådom holdt ikke faktum er at kontanthjælpsloftet ikke har ført til flere boligudsættelser

og fem og tyve timersreglen ikke kunne dokumenteres den holder heller ikke faktum er at kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen har

fattigdom den påstand køber jeg simpelt ikke for med kontanthjælpsloftet har en enlig forsørger

ethundrede kroner efter skat om måneden og et par på kontanthjælp med ét barn har toogtyvetusinde og nihundrede kroner efter skat om måneden det er i mine øjne ikke at være fattig jeg mener absolut at de her beløb er helt rimelige og bør være til at leve for og det her handler i høj grad om rimelighed det handler om at der skal være en mærkbar forskel på at modtage kontanthjælp og være i arbejde det har vi sikret med kontanthjælpsloftet og to

for en god ordens skyld understrege at det her ikke handler om at slå ned på nogen som venstrefløjen gerne vil udlægge det for

venstre er vi lige så optaget af at sikre en bedre fremtid for de børn der vokser op i kontanthjælpsfamilier og den bekymring har venstrefløjen ikke patent på vi ved at kontanthjælp i høj grad går i arv

og fem og tyve timersreglen også om at bryde den negative sociale arv jeg er glad for de effekter vi har set af

og fem og tyve timersreglen på den ene side sikrer et rimeligt forsørgelsesgrundlag og på den anden side motiverer til at søge et arbejde

og jeg er glad for at kontanthjælpsloftet

og fem og tyve timersreglen har en dokumenteret effekt flere er kommet i arbejde flere er kommet i uddannelse det synes jeg er en succes for det er en succes hver gang en person skifter kontanthjælpen ud med et arbejde eller en uddannelse og det er en succes hver gang et barn oplever at nu går mor og far på arbejde effekten af jobreformen er dokumenteret og derfor kan venstre ikke

hvem er det så der ikke har ret er det

i en ydelseskommission og den næste dag tordner man imod kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen

er faldet markant det glæder vi os over det skyldes både konjunkturer

at vi har kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen så det glæder

alt det andet behøver jeg ikke at for

og fem og tyve timersreglen det glæder vi os over i venstre

og to hundrede og fem og tyve timersreglen vi har skabt en rimelighed

og vi sikrer at der er en motivation

har man mere end de kun syv hundrede

af kontanthjælpsloftet nu har man opnået fire tusind kroner mere til selv

venstres ordfører uenig med beskæftigelsesministeren når han erkender at der ikke er tale om at seks hundrede i arbejde det er forkert og

i arbejde men måske hundrede det er en fejltolkning og når indrømmer at det ikke klart kan siges

effekten kommer fra konjunkturforbedringerne eller

være uenig med ministeren siden han så entydigt kan sige at det er slået fast at det er en succes og at

i øjeblikket at tusindvis

kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen det har den effektanalyse nu også bevist så vi går sådan set rundt og er rigtig glade for at der nu er endnu flere børn der oplever at deres mor

det der er hele humlen og derfor

en uvildig undersøgelse når ministeren i første omgang overdriver

nødt til at have fakta på bordet eller som radikales ordfører sagde er vi nødt til at arbejde evidensbaseret i hvert fald en lille smule mere evidensbaseret end vi

vade rundt i kviksand hvis vi skal nøjes med at høre på venstres ordfører

når han erkender at de overfortolkninger var forkerte

succes vi har nu sikret at der er en mærkbar forskel

der er relativt lavtlønnet det er da en succes at der er en økonomisk gevinst ved at gå fra offentlig forsørgelse til at påtage sig at arbejde det glæder jeg mig over effektanalysen viser jo også at flere mennesker er kommet i henholdsvis uddannelse

at konjunkturerne

muligvis lidt flere i uddannelse og

absurd at sidestille de to begreber og de to effekter men mit spørgsmål

en nedre grænse for ordførerens tilfredshed når man tænker på hvor mange mennesker der har betalt så dyr en pris for den her reform

sig at arbejde og med kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen har vi nu skabt en situation hvor der er en mærkbar forskel på at være i kontanthjælpssystemet og så at gå ud og påtage sig et job

jeg mig også over at effektanalysen viser

der nu også er kommet i job og i uddannelse

to børn har attentusinde og ethundrede kroner efter skat om måneden og

den situation til politisk

nogle af de mange der intet arbejde har og ingen muligheder har for at komme ud af kontanthjælpshelvedet men nu er det sikkert og

fattiggør tusindvis af børnefamilier

bringer ikke flere i arbejde

at der er kommet en hundrede og halvfems flere i arbejde men analysen kan ikke dokumentere at det skyldes reformen i enhedslisten mener vi at det er en hån mod de mange tusinde mennesker og ikke mindst de titusindvis af børn der bliver ramt at påstå at det er positivt ja

en succes ministerens effektanalyse bekræfter nu det som vi i enhedslisten hele tiden har sagt

er øget fattigdom og især øget børnefattigdom det er en ren tilståelsessag selv om det har været svært

det gennemsnitlige kontanthjælpsforløb er forkortet fra en år og seks dage til en år og to dage det svarer til

hundrede og halvfems fuldtidspersoner er kommet i arbejde og uddannelse et senere svar fra ministeren har afsløret at det kun

godt halvdelen af de en hundrede og halvfems personer der er kommet i arbejde ministeren gør altså lidt over hundrede personer til en generel succes mens titusinder heraf flere børn er blevet ramt af reglerne og så er det ovenikøbet ren fantasi og talgymnastik for regnedrenge der er ingen ingen dokumentation for at det skyldes de hårdhændede regler jeg synes det er en hån mod de mange tusinde mennesker ikke mindst børnene

og fem og tyve timersreglen i kan simpelt hen ikke være det bekendt herre minister det er

er en socialdemokrat eller en liberalist der sidder

flere børn end voksne der rammes af de her regler som er indført under påskud af at det skal kunne betale sig at arbejde og at flere kommer i arbejde det her er og bliver en elendig undskyldning for at fattiggøre arbejdsløse og syge mennesker

kan blive råd til skattelettelser og også for at presse mindstelønnen enhedslisten havde for nylig ministeren i samråd for at få ham til at erkende at han ikke kan dokumentere sin påstand om at fattigdomsydelserne fører til

kommer i arbejde det ville han ikke selv om han skriftligt har erkendt at der ikke er dokumentation for hans påstand men vent at se sagde han

og nu kan vi endnu en gang se at kejseren ikke

pressemeddelelse ganger op fra en hundrede og halvfems til seks hundrede det har han heldigvis erkendt her til morgen til trods for at der i effektevalueringen står derfor kan analysens resultater ikke nødvendigvis fortolkes som

job det ses klart af andre svar som ministeren har givet så hvorfor blive ved med at påstå at det skyldes fattigdomsreformerne vi støtter beslutningsforslaget om en uvildig analyse af effekterne

og fem og tyve timersreglen det kan bidrage til at ministeren holder op med at påstå at disse fattigdomsydelser har en gavnlig effekt på beskæftigelsen måske kan en analyse endda kaste lys over den øgede fattigdom for børn og voksne som reformen har betydet

og regeringen ikke

og fem og tyve timersreglen fordi vi mener at

at arbejde og vi finder at det

niveau ydelserne ligger på nu

jeg må bare

at kontanthjælpsreformen og

skal fortsætte det vil vi ikke stemme for

der er måske et regeringsgrundlag der skal skrives

spørge helt kort kan enhedslisten

hvor der i regeringsgrundlaget

situationen til at få optimal indflydelse men jeg tror at smertegrænsen går der at hvis hvis der er en overhængende risiko for at venstre kommer til igen og vi kan forhindre det så vil vi nok sige

hushjørne til hushjørne kæmpe for at få vores politik igennem

i hvert fald i visse situationer lytte hvis ikke de vil nøjes med

det nok er usandsynligt at enhedslisten bliver inviteret med til at skrive regeringsgrundlaget men man vil stadig væk sidde som som parlamentarisk grundlag og

vil man sidde som parlamentarisk grundlag for en regering

at de her regler fortsætter det vil vi stemme imod hvis socialdemokraterne

ikke støtte så må de finde sig et flertal et andet sted

ikke sandsynligt at vi overgiver regeringsmagten til de borgerlige på ét politisk spørgsmål der vil vi tage en helhedsvurdering og vi vil sandsynligvis i mange situationer vælge at få en statsminister der er socialdemokrat frem for en statsminister der er fra venstre eller dansk folkeparti det vil jeg tro derfor vil jeg sige i får os ikke til at stemme for den slags forringelser her under nogen omstændigheder vi stemmer ikke for så voldsomt brutale ting over for

alliance har vi intet ønske om at bruge penge på en ekstern evaluering af jobreform

har man jo i finansudvalget gennemgået hvordan deltagelseseffekter beregnes og også hvilke usikkerheder der er forbundet med den slags beregninger disse usikkerheder er naturligvis betydelige og man kan i forskellige studier også finde forskellige effekter usikkerheden betyder at vi

deltagelseseffekter end eksempelvis svenskerne gør beskæftigelsesministeriet foretog i februar en evaluering af effekten hvor de så på afgangen fra kontanthjælp

kontanthjælpsforløbene i gennemsnit blev tre dage kortere på grund af reformen

også kigge på tilgangen til kontanthjælpen

nok have en væsentlig betydning for den reformeffekt man opgør man kan bede

jeg har meget svært ved at se hvilken værdi der ville komme ud af at bruge penge på en sådan evaluering

at dagens debat har en meget konkret positiv effekt nemlig at skiftende beskæftigelsesministre holder op med at tage æren for at der kommer flere mennesker i arbejde ved at påstå

jeg synes det er en uskik når man lader som om ens beskæftigelsespolitik har æren for resultater der bliver skabt af konjunkturer

to tusind og otte

men var det et produkt af en stram beskæftigelsespolitik med tvang kontrol og incitamenter nej det var et produkt af den største

økonomiske optur vi har haft i umindelige tider

nu har vi da også fået bekræftet at jobeffekten af

reelt er fuldstændig marginal der er kommet en hundrede og halvfems mennesker i job og uddannelse

to hundrede og fem og tyve timersreglen ud af de mange

som som ministeren fortæller os har forladt kontanthjælpssystemet jeg medgiver at det kan være

hundrede og halvfems mennesker det skal jeg ikke udelukke

jo ikke engang i nærheden

målsætningen for den her reform så gevinsten er udeblevet

blevet sat ned i boligydelse med det resultat at

fattigdomsgrænse som regeringen har afskaffet

vi hører om familier som mangler penge til medicin vi hører om social armod af den karakter der betyder at børnene gå til idræt

at to tredjedele af de mennesker der rammes af de her nedskæringer i deres kontanthjælp via boligydelsen er det der hedder aktivitetsparate

man giver mennesker et incitament de ikke kan leve op til at man giver dem en

de ikke kan spise man siger vi sætter dig ned i kontanthjælp for det

sociale udfordringer fysiske eller mentale sygdomme

at placere folk i et fuldstændig meningsløst paradoks i deres liv

har fået fået slået fast via den her effektundersøgelse at effekten af kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen er

fuldstændig marginal

interessant jeg synes det er rart at vi

den effektanalyse og jeg vil meget gerne have mere præcise tal jeg vil meget meget gerne have en meget mere præcis og vidtgående uafhængig effektanalyse

mindet om hvor utrolig stor en pris danske fattige og udsatte familier betaler for en ekstremt lille stigning i uddannelse og jobs jeg tror at når det regnestykke virkelig

at vi får en effektanalyse mere for at sikre

holder op med at opleve ministre tage æren for gode resultater der ikke skyldes deres politik

informerede holdninger og uinformerede holdninger

meget menneskeligt sådan fungerer de fleste af os faktisk

som politikere og som mennesker hele tiden

har brug for viden om konsekvenserne af vores lovgivning

meget mere til dørs

med ministeren gav udtryk for

hele tiden når vi får ny viden

fine dem har

i i vi i kontanthjælpsloftet og to hundrede

i fattigdom

i brancher med lave lønninger og en hel række af dem havner uden for arbejdsmarkedet

integrationsydelsen fattigdomsydelserne tilsammen har medvirket til den her udvikling

at ethvert samfund skal måles på

på deres livsvilkår

mener at det faktisk har store konsekvenser

med det her beslutningsforslag viden til at informere vores holdninger det har vi altså brug for i politik måske endda mere end nogen sinde

lige samfund klarer sig på alle områder bedre end ulige samfund fattigdom rammer hårdt bare et enkelt år i et barns liv som henslæbes i fattigdom betyder ringere chancer for senere i livet

det interessante her er ikke som vi jo så ofte hører fra borgerlig side at man sammenligner fattigdom med andre lande der har helt andre betingelser det der slår igennem hver gang man måler

på betydningen af lighed og ulighed i et samfund er den relative fattigdom den relative ulighed

fattigdomsgrænsen der er femogtredivetusind børn

det slår hårdt igennem børn af fattige forældre har cirka tres procent større risiko for at ende som førtidspensionister allerede som tredive årige

det spørgsmål bliver jo stillet tit og også i dag rockwool fondens forskningsenhed viser at kontanthjælpen er udhulet gennem de sidste fem og tyve år og nu sættes der yderligere fart på den udvikling det største felt er for enlige ikkeforsørgere hvor man i nitten otte og firs kunne se at kontanthjælpen udgjorde otte og tredive procent af gennemsnitslønnen

og for enlige forsørgere er kontanthjælpen faldet fra at udgøre to og halvfjerds procent af gennemsnitslønnen til at

er nu faldet til en og halvtreds procent af en gennemsnitsløn

sige at være fattig i danmark det betyder bla

at hver femte fattige ikke tager offentlig transport at knap hver sjette ikke spiser tre måltider om dagen at hver syvende ikke køber lægeordineret medicin og at hver ottende har svært ved at afholde handicapudgifter fattige børn har langt flere afsavn end andre børn hvert tredje fattige barn har fritidsafsavn hvert fjerde fattige barn har afsavn

beklædning og fodtøj

om økonomiske incitamenter virker

det gør de da det gør de da i nogle situationer hvis man er i stand til at flytte sig væk fra et økonomisk pres så svarer det lidt til at hvis man møder to

men problemet ved kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen er at det rammer alle

er nemlig løndannelsen det vil skabe et pres på mindstelønningerne og så kan vi stå her igen om et stykke tid og diskutere at nu skal der skabes mere afstand mellem overførselsindkomster og løn og så kan lønningerne falde

dødsspiral mod bunden til gengæld kan de ikke tørre grinet af sig ovre i arbejdsgiverforeningerne

fattigdom er en tatovering som børn har svært ved at fjerne senere i livet det vigtigste man kan foretage

er faktisk at vælge de rigtige forældre der skal man virkelig se sig godt for for det får nemlig store konsekvenser men samfundet skal ikke finde sig i at børn efterlades i fattigdom måske kan kontanthjælpsloftet og to

med solen i ryggen og vinden i ryggen tage æren for at

seks hundrede mennesker er kommet i arbejde eller uddannelse

ramt af den lavloftede kontanthjælpskælder

til hvor mange man rammer svarer det til at sytten børn ender i fattigdom for at få en menneske i arbejde det er kynisk det er asocialt

flytte mennesker hvis man kan flytte sig væk fra pisk gør man det jo

men skubber man til mennesker som ikke kan flytte sig så vælter de bare

fattigdom fører kun én vej at det er til apati

river samfund fra hinanden sf mener til gengæld

hvis

regering det får betydning for hvordan vi placerer os enten som et loyalt støtteparti eller som et oppositionsparti det jeg kan sige er at hvis socialdemokratiet ikke

kan vi fra sfs side se at de kommer til at se

jord og nedslåede

at bede en kommission om at kigge på

og ned i det det kan man godt blive en anelse

er i forhold til socialdemokratiets ønsker om at få lavet en kommission der ser på det her

og fem og tyve timersreglen er jo elementer

at man nedsætter sådan en ydelseskommission der ser på de de områder hvor tingene spiller sammen og hvor man måske godt kunne nå frem til ordninger der var langt bedre

vil det være en forventning at man starter med at afskaffe

heller ikke støtte beslutningsforslaget vi er meget stolte af det kontanthjælpsloft vi har fået

vi mener at der er lavet en analyse af effekterne af det som vi har tiltro til

også med på at effekterne i

kommer i job og væk fra kontanthjælp

i danmark men vi har også hele tiden fra konservativ side brugt en anden argumentation der er tre formål med

lidt flere der kommer i job så er der en lille besparelse sådan rent økonomisk for statskassen men vigtigst af alt

spørgsmål for os om rimelighed vi synes det skal være sådan det er moralsk rigtigt at der er forskel på hvor meget man får hvis man er på kontanthjælp og hvis man er i et lavtlønnet job og derfor har vi indført det her kontanthjælpsloft hvor hovedprincippet er at hvis man

man i samlede ydelser når man lægger kontanthjælp boligstøtte børnepenge og andre ydelser sammen cirka firs procent af hvad man får hvis man er i et lavtlønnet overenskomstdækket arbejde vi synes det er rigtigt at der skal være den forskel på hvor meget kontanthjælpsmodtagere har og hvor meget folk der har lavtlønnede jobs i danmark har det er ikke rimeligt at folk skal arbejde hårdt

arbejde hvor de slider slider syv otte timer om dagen

de så ikke får noget ud af det økonomisk

altså det er rigtigt at der er den forskel på hvad modtagere af kontanthjælp får og hvad folk i lavtlønnede jobs får og det er derfor vi har indført

uanset størrelsen af beskæftigelseseffekten som man godt kan diskutere om er to hundrede eller seks hundrede eller mere den diskussion kan man godt have men det er ikke afgørende for om vi støtter kontanthjælpsloftet eller ej det jeg nok undrer mig mest over i den her debat er at man kan se den ene socialdemokrat efter den anden stå og tordne imod det her kontanthjælpsloft angribe regeringen og dansk folkeparti så hårdt

indført kontanthjælpsloftet og så vil socialdemokratiet

der synes jeg man er nødt til at vælge sin position man kan ikke synes at det er så forfærdeligt og så ikke have tænkt sig at lave det om det giver ingen mening det er en gratis omgang fra

jeg kan godt forstå at de støttepartier som er mere ærlige og mere konsekvente i deres politik måske får svært ved at støtte socialdemokratiet i den politik

det bedste vi har lavet i den her periode det er noget af det mest

der kommer efterfølgende jeg sætter meget pris på at vi slutter sådan ret skarpt klokken tolv men det afhænger jo lidt af spørgsmålene

konservative ordfører er ordføreren stolt af at ellevetusind børn nu må leve under det vi

men vi mener altså at det er rigtigt at der er den forskel mellem hvad

job har den måde man så opgør fattigdom på i enhedslistens definition

man opgjort som fattig og det vil jo så uundgåeligt betyde at kontanthjælpsmodtagere vil høre til blandt de fattigste når der nu er den forskel på at få kontanthjælp og være i et

noget vi kan være bekendt altså når en enlig forsørger med to børn får over syttentusind kroner udbetalt i samlede

er vi ikke på et niveau hvor

og vi er også på et niveau som er højere end i de fleste

ellevetusind børns muligheder for at være ligeværdige borgere i vores samfund og så snakker man bare om

diskutere længere vi behøver ikke lave flere reformer konjunkturerne er det

når der er så stor tvivl som det viser sig i dag om ministerens egen effektanalyse er det så ikke rimeligt at vi får nogle fakta på bordet nemlig via en uvildig analyse

er regeringspartierne bange for siden

indrette et velfærdssystem på den måde så folk ikke får noget ud af at

respekt for de mennesker som tager lavtlønnet arbejde i danmark at sige

over enhver tvivl forskellen er for lille i danmark og det var den især før vi lavede kontanthjælpsloftet særlig når man også tager i betragtning at der ofte vil være udgifter ved at tage et arbejde i

transport og andre ting som er nødvendige for at passe

på den her måde har så utrolige konsekvenser for familier der er blevet fattiggjorte

diskuteret i det her folketing utrolig længe og vi taler moral i dag hvorfor er det så at de fattigste de

udsatte familier de familier der betaler en kæmpe pris for den her

har i danmark er yderst rimeligt og understøtter at man godt kan have et godt liv

er kommet under den fattigdomsgrænse som regeringen så

skyld over det de føler skam over det alle de mennesker

fald i min verden er mange og hvorfor går de under de konservatives

har de laveste indkomster i samfundet

der altid være nogle der ligger i den kategori

har de laveste indkomster fordi vi synes at folk der er i arbejde skal have flere penge end folk på kontanthjælp og derfor er det uundgåeligt at der vil blive opgjort nogen som hører under fattigdomsgrænsen men vi synes ikke de er fattige vi synes at det niveau vi giver dem er rimeligt og at man godt kan have en ordentlig tilværelse

der er rigtig mange

tja

set kun sige tja under sagsbehandlingen

så vi jo at jeg stod her på selv samme talerstol

det virker jeg blev faktisk klandret ret meget for ikke at kunne se den kæmpe

der var i det det skulle jeg så lægge ret mange ord til alligevel

syv hundrede der kom i beskæftigelse ikke i beskæftigelse uddannelse men syv hundrede der kom i beskæftigelse var det man

der er kommet højkonjunktur og er kommet flere jobs

kan finde nogen herinde der ikke synes jeg vil jo nok påstå at

de bedre tider men regeringen har ikke været i tvivl

man fik næsten fornemmelsen af at hele årsagen

det vil sige at allerede dengang var ministeren klar over det efterfølgende

ikke mindre end en farce

som hver gang kunne ødelægges fordi

måttet indrømme følgende hvorvidt kontanthjælpsloftet virker kan man kun gisne om lige pludselig gik vi fra fakta

mavefornemmelser som sandhedsvidne

vi lige pludselig til at forholde os til ministerens mavefornemmelser og ikke fakta

har betydet at der er sekstentusinde og syvhundrede færre danskere på

senere har ministeren jo så måtte give sig han så at det her var på vej og så lavede ministeren selvfølgelig en effektanalyse

de fleste ville have gjort vi har så bare under sagsbehandlingen og indtil nu

eller

en noget sminket analyse for at give et billede af en effekt

effektanalysen er

i ministeriet

at se så godt ud som overhovedet muligt til ministerens og statsministerens udtalelser

i aftalen dengang sagde at den

i beskæftigelse men det er seks hundrede der

resultat ikke umiddelbart kan overføres til andre grupper

her kontanthjælpsloft men selv om man siger i analysen at man ikke kan overføre det til andre grupper så gør man det alligevel og vupti så rammer man seks hundrede

alligevel holder ministeren

så vi en gang for alle kan se effekten af de her ydelser og af loftet

radikale og tak til alternativet og tak til sf

løfte den her debat og sige at når man

gøre det over night det skal analyseres ordentligt det er vi simpelt hen nødt til

ikke skuffet over regeringen jeg er ikke skuffet over

sådan set forventet

om de bare gerne holde fast i de lave ydelser jeg

andre forklaringer fair nok

en smule skuffet over dansk folkeparti der er hoppet med på den og åbenbart ikke

at fokusere på indsatserne det vigtigste er

kontanthjælp

set meget enig i det er super vigtigt at få folk væk fra det det tror jeg vi alle ønsker og derfor har vi også

været med til at lave en kontanthjælpsreform og været med til at lave noget så vi kunne få de her

fra det men det klinger lidt hult når så

på opkvalificering og mentorordninger netop for de her mennesker det vil sige at man siger til dem at nu tager

det er simpelt hen nødvendigt og det er meget ordentligt jeg mener at det er ordentligt for os politikere der har et ansvar

er et par spørgsmål

i skindpelsen hos den anden side det synes jeg venstre gør i dag ved at skabe tvivl om en kommende

og venstre kunne ordføreren ikke benytte lejligheden til

forklare venstrefolkene at i vil føre en progressiv rød og grøn politik på det

uddannelse og samtidig bevare et et sikkerhedsnet

faktisk har det godt mens de er på kontanthjælp samtidig med at vi som herre bent bøgsted jo også var inde på

kommer i arbejde så et ordentligt sikkerhedsnet mulighed for at folk kommer i

nogle indsatser synes jeg i hvert fald er rød politik og jeg synes

fattigdomsydelser der ødelægger vilkårene for

få lavet en undersøgelse det kunne måske understøtte at vi lavede en offensiv valgkampagne imod de borgerlige som stadig væk synes at det er

skylder os og hvis ikke de vil være med til det må vi jo stadig væk fungere

vil ændre noget som helst selvfølgelig vil

ikke en ydelseskommission for derefter ikke at ændre noget som helst

de her børnefamilier med enlige forældre har det svært det skal vi da have gjort noget ved vi kan også se at nogle syge og handicappede svært det skal vi da gøre noget ved det er netop derfor vi

ydelseskommission som vi håber at vi får flertal for

og herre leif lahn jensen har udtalt at det er en ydelseskommission man vil nedsætte så er det en ydelseskommission der skal arbejde eller er det en uvildig effektanalyse der skal laves

at når vi laver sådan et forslag her så undersøger vi også om der er flertal for det og dengang vidste

vi det jo netop for at

ikke et sekund i tvivl om har vi spildt hinandens tid det synes jeg da bestemt ikke vi har for vi har haft en rigtig god snak om det her

en god snak og fundet ud af at det kontanthjælpsloft man lavede dengang fik

i beskæftigelse

her ind fra højre overvejer en ydelseskommission fra

gennemtænkt så jeg synes det er helt ok fra vores side at sige at nu vil vi altså ikke længere finde os i at når

årsag til al dårligdom

de kom frem til at de ydelser der er passende er dem vi har i dag vil herre leif lahn jensen så sige

til hvor ydelserne skal ligge

det er også derfor at det jo ikke er rigtigt at vi

mener at det der er der nu er rigtig godt og at vi bare vil fortsætte med det

fordi vi vil bede nogle mennesker om at arbejde med det så vi kan få et rigtig

godt forslag til hvordan vi gør det og når

set det vi forsøger for det ville være hul i hovedet at lave

ydelseskommission og så ikke ønske noget som helst og derfor holder

kritik der har været fra den borgerlige del om at vi bare

deres opgave er at komme med en analyse der viser

bestemte rammer men risikoen er der

ud med en ydelseskommission der siger at ydelserne sådan set er

aldrig hvad de kommer ud med det er faren med en ydelseskommission

meget mere ordentligt stykke arbejde selvfølgelig vil forholde os til det men det her er jo meget usikkert

det må vi se på det tidspunkt jeg synes det er rigtig godt at tænke fremad og bede andre om at kigge på det

betragter jeg dette som vedtaget det er vedtaget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

at ministeren er til stede men en

til stede det siges

vi ønsker hjertelig velkommen til

der står et helt frisk glas vand til ordføreren værsgo

havde taget fejl af dagsordenen

var fremskreden

tror at ministeren og regeringen har vanskeliggjort muligheden for at finde en løsning på overenskomstforhandlingerne i form af en forhandlet løsning og vi er meget bekymrede for den måde som ministeren har brugt sit mandat på ved at fare aggressivt og hårdt frem tilsyneladende i et forsøg på at skræmme de offentligt ansatte og deres organisationer men det er dog tydeligvis ikke lykkedes det meget omfattende lockoutvarsel som de offentlige arbejdsgivere har afsendt er

ifald man ikke kan blive enige ved forhandlingsbordet som jo altså nu står i forligsen eller hvad det nu gør efterhånden lockoutvarslet er

og fyrretusind lønmodtagere er omfattet er over halvdelen af alle offentligt ansatte i det her land som modsvar

forholdsvis begrænset strejkevarsel fra lønmodtagernes organisationer som omfatter cirka ethundredetusind ansatte det kan vist forudsiges med ret stor sikkerhed at de varslede konflikter med så mange ansatte involveret ikke får lov at løbe ret længe skulle komme så langt

det gør vi nu ikke tværtimod og det vil fremgå af det forslag til vedtagelse vi fremsætter senere i debatten men den bekymring for et ensidigt lovindgreb på arbejdsgivernes præmisser som mange offentligt ansatte og deres organisationer har

folketinget har jo i forbindelse med denne forespørgsel muligheden for at tilkendegive at man vil sikre lønmodtagerne en fair forhandling og ikke gribe ensidigt ind med et lovindgreb

jo altså tidligere er sket et sådant indgreb vil i øvrigt være den ultimative politiske indblanding i forhandlingerne og dermed også medvirke til at undergrave den danske forhandlingsmodel og jeg kan sige at enhedslisten

til at deltage i en sådan form for indblanding

arbejdsgivere og dermed politisk ansvarlig for de igangværende overenskomstforhandlinger på det statslige område forhandlingerne om de større forhandlingstemaer foregår mellem den

i den danske model på det statslige område den nuværende model hvor lønmodtagerne og arbejdsgiverorganisationer indgår kollektive aftaler om løn og ansættelsesvilkår har fungeret på det danske arbejdsmarked i mere end hundrede år det særlige ved den danske model

danske arbejdsmarked er at så længe parterne er i stand til at løse problemerne selv så blander folketinget sig ikke i reguleringen af løn og arbejdsvilkår vi står aktuelt i en meget alvorlig situation i staten og på resten af det offentlige arbejdsmarked i øjeblikket forhandler parterne

indholdet af de igangværende forhandlinger i henhold til forligsmandsloven hvilket naturligvis markant begrænser hvor meget jeg kan gå ind i konkrete forhandlingstemaer men lad mig starte med at slå fast

for de tusindvis af dygtige og engagerede medarbejdere som hver dag arbejder

i hele den offentlige sektor hvad enten det er kommuner regioner

uundværlig indsats og uden dem ville vi heller ikke have et af verdens bedste og mest velfungerende velfærdssamfund det som alle parter derfor også nu er optaget af er jo hvordan vi kan få enderne til at mødes også selv om det ser svært ud så vi kan få et samlet overenskomstresultat og dermed ikke havner i en konfliktsituation

enhedslisten er der konkret spurgt ind til to

og hvordan stiller regeringen sig til et indgreb i en eventuel konflikt

siger det sig selv at jeg ikke deler mit forhandlingsmandat med folketinget da det naturligvis vil svække den statslige arbejdsgivers forhandlingsposition markant i forhold til det andet kan det bemærkes at jeg arbejder benhårdt for at indgå en aftale så vi undgår en konflikt til skade for danmark og danskerne og endvidere ønsker

om et eventuelt lovindgreb for det er folketinget der tager stilling til et eventuelt lovindgreb hvis man kommer i en konfliktsituation hvor der er så væsentlige samfundsinteresser på spil

først ordet og det er

er fem minutter i tolv for de offentligt ansatte og for alle brugerne af vores fælles velfærd og jeg tror man kan sige at hele danmark holder vejret i de her dage og i de her uger

fyrretusind offentligt ansatte som regeringen

for stat kommuner og regioner er i slutfasen men det er regeringen der sidder med nøglen til en løsning de rimelige krav som de offentligt ansatte har indgået en fælles musketered om er jo ikke svære eller dyre

det koster ikke mere at indskrive frokosten som en overenskomstrettighed når det allerede praktiseres det koster heller ikke mange ekstra penge hvis lærerne får en arbejdstidsaftale som igen ligestiller dem med andre offentligt og privat ansatte der får arbejdstiden reguleret i overenskomsterne efter forhandlinger og det koster ikke enorme summer at indfri de offentligt ansattes ønske om en reallønsudvikling på linje med de privatansatte det er vores opfattelse at

til at indfri de her krav når man tænker på overskuddet i statskassen og det økonomiske råderum som der snakkes så meget om spørgsmålet er selvfølgelig

vi er havnet i en så presset situation har regeringen fra starten af forhandlingerne lagt en strategi hvor man skulle sidde med korslagte arme mens man samtidig raslede med sablen ved at komme med et overdrevet voldsomt lockoutvarsel så regeringen og et flertal i folketinget hurtigt kan komme

jeg noterer mig at ministeren allerede i december det vil sige i indledningen af forhandlingsfasen udtalte at der på trods af opsvinget i økonomien

store lønstigninger på det offentlige område for det skader konkurrenceevnen hvis lønnen i det offentlige er højere

det virkelig regeringens holdning at lønnen for velfærdens helte som vi kalder dem ikke handler om hvad de yder for

der er vigtigt for det private erhvervslivs konkurrenceevne over for udlandet handler det i virkeligheden om at de offentligt ansatte skal betale gildet for den tidligere og nuværende regerings økonomiske strategi populært kaldet corydondoktrinen som kommer til udtryk i moderniseringsstyrelsens mål og resultatplaner og årsrapporten for to tusind og sytten

gøre løn og arbejdstid i det offentlige til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken og hvor det også fremgår

set sagt med denne økonomiske strategi hvor man kobler sin økonomiske politik direkte sammen med overenskomstforhandlingerne er det jo et spørgsmål hvorvidt overenskomstforhandlingen fra begyndelsen i virkeligheden har været politisk inficeret om jeg må sige det på den måde og det sætter vel også ministerens udtalelse om at lønmodtagerne i forhandlingerne er mest optaget af at tage og ikke give i relief spørgsmålet der naturligt melder sig er selvfølgelig om ministeren synes det har været en klog strategi når udsigten til en konflikt er så overhængende i tirsdags

jeg tror ikke der er mange danskere der ønsker en konflikt men derfor kan det jo godt være den kommer er det regeringens opfattelse at en konflikt nu er det mest sandsynlige det er jo en del af den danske model hvor man

så bruger konfliktvåbnet hvis man ikke kan blive enige heller ikke efter en tur forligsen vil regeringen lade konflikten løbe og dermed lade den danske model leve det store spørgsmål som alle offentligt ansatte og alle vi andre sidder tilbage med er om regeringen vil bruge sin magt til at gribe ind sammen med et flertal i folketinget og det vil i så fald være en gentagelse af det overgreb som lærerne og den danske folkeskole stadig lider under og som har ført til at lærerne flygter fra de forringede

på baggrund af statsministerens udtalelse

om regeringen allerede nu planlægger indholdet af et lovindgreb

kontakter til andre partier med andre ord skal vi igen være vidne til et planlagt forløb som vi jo så

forhandlingerne for konflikten og for indgrebet lad mig slutte med at udtrykke respekt

at de danske lønmodtagere har fundet sammen om en løsning for alle en løsning der giver offentligt ansatte den anerkendelse og respekt de fortjener så vil jeg gerne læse et forslag til vedtagelse op

konstaterer at overenskomstforhandlingerne på det offentlige område foregår efter reglerne i den danske overenskomstmodel folketinget udtrykker håbet om at parterne når frem til en aftale såfremt der bliver konflikt vil folketinget afvise et lovindgreb på arbejdsgivernes præmisser og folketinget opfordrer samtidig regeringen til at øremærke sparede lønudgifter på statens område ved en eventuel lockout

at enhedslisten vil være med til at sikre at det er et enigt folketing der når vi nu kommer til at skulle stemme for en vedtagelse står bag at de midler som staten måtte spare

i al mindelighed advokere for at det sende et godt signal til de mange borgere derude og

ansatte at hvis vi kommer til en lockout så er vi i hvert fald enige om at øremærke de midler til velfærd

at det her folketing tilkendegiver at man ikke ligesom sidst i to tusind og tretten

konflikt til skade for den danske

absolut vigtigt for os og det tror vi vil være et rigtig rigtig godt signal at sende til de offentligt ansatte at her forhandler vi og her aktionerer vi vi strejker og vi er lockoutet og hvad vi nu gør i overensstemmelse med den danske model men de behøver ikke at være i konflikt med en frygt for at nu bliver de banket i hovedet med den store kølle

det går til velfærd men jeg synes jeg forstår

sikre midlerne til velfærd

kan man ikke blive enige går man i forligsinstitutionen og prøver der med en mæglingsmand for bordenden hvis det heller ikke kan lade sig gøre enten ikke at lave et mæglingsforslag eller at et eventuelt mæglingsforslag bliver nedstemt af

eksempel lønmodtagerne så er der konfliktmuligheden tilbage det er jo derfor der er varslet strejke og lockout og det hører til den danske model regeringsindgreb hører ikke til i den danske model

og i det her tilfælde er politikerne jo altså også arbejdsgivere og

de har tiltaget sig retten til at bruge gentagne gange og

konflikt

nogle af enhedslistens folk udeomkring i kommunerne

det er jo ikke som sådan til velfærdsmodellen

til at hænge rigtig sammen herre herre henning hyllested siger at det kræver at

enhedslisten have at pengene skal gå til velfærd selv om konflikten så kan trække ud i

råder over penge det

vil enhedslisten ikke være med til at pengene skal gå til velfærd

vil vi gerne være med til det skal jo ikke være sådan at de offentlige arbejdsgivere kan spare pengene og putte dem i kassen henholdsvis

den kommunale kasse eller statskassen

lønkroner man sparer går så til velfærd det er jo også derfor

det er selvfølgelig for at imødegå det argument der siger

det forstår vi udmærket godt og det synes vi da er en udmærket idé selvfølgelig er det det der er ingen rimelighed i at staten

for mit manuskript og bare indlede med at rose enhedslisten for at have givet os mulighed for sådan lidt ekstraordinært at kunne fastslå det princip som statsministeren i spørgetimen i tirsdags lancerede altså det her med at kunne sende eventuelt sparede midler tilbage til til

flertal af partier står bag men

til vedtagelse har vi muligheden for at kunne sende

at det er der et bredt flertal der står bag i folketinget og det tror jeg er nyttigt ikke mindst fordi der i medierne har været nogle enkelte udmeldinger som som kunne tolkes i en anden retning fra nogle partier

er det vores ønske at give forhandlerne arbejdsro jeg ønsker at give dem de bedste arbejdsbetingelser når de i de her sidste afgørende dage forsøger at lande aftaler om løn og arbejdsforhold for mange tusinder titusinder offentligt ansatte for jo mere vi med udmeldinger maler os op i en krog eller lægger pres på fra alle mulige sider desto sværere bliver det for forhandlerne at finde hinanden derfor blander vi

i de konkrete forhandlinger eller

eventuel konflikt ej heller de udmeldte varsler af strejker og lockout de dele er jo også en del af vores unikke forhandlingsmodel det gør vi af respekt for forhandlingsmiljøet og for at begge sider både fagbevægelsen og repræsentanterne for kommuner regioner og stat skal kunne forhandle frit og ligeværdigt som to ligestillede parter det må ikke være et ærinde for de politiske partier i folketinget og jeg er overbevist om at det ikke vil gavne nogen hvis overenskomster i stedet for skal diskuteres her i folketinget og være emner i valgkampen

som de fleste nok er bevidste om

er forhandlerne underlagt tavshedspligt det er en del af grundlaget for den danske model og for forligsinstitutionens

anerkender og respekterer vi vi har i denne uge også måttet slå fast som jeg indledte min tale med at en konflikt selvfølgelig ikke skal bruges til at spare på

opstået tvivl enkelte steder om det men lad mig bare slå en ting helt fast uanset hvordan man måtte gøre et regnestykke

vil en storkonflikt få store konsekvenser for danskerne og for vores fælles velfærdssamfund skoler der må holde lukket nødvendige operationer som bliver udskudt og eksempelvis slagterier der må sende folk hjem

at forhandlingerne skal lykkes og lige nu er der heldigvis

derfor er det vores indstilling i dag at vi giver forhandlerne plads

der skal være frie forhandlinger på begge sider uden indblanding her fra folketinget helt i forlængelse af principperne i vores unikke forhandlingsmodel

jeg skal på vegne af socialdemokratiet dansk folkeparti venstre liberal alliance radikale venstre

vedtagelse folketinget noterer sig at overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i øjeblikket foregår i forligsinstitutionen folketinget bakker op om den danske model og opfordrer til at overenskomstforhandlingerne på det offentlige område fortsætter mellem parterne i overensstemmelse principperne i den danske model folketinget opfordrer endvidere regeringen til at sikre at sparede lønudgifter for staten ved en eventuel lockout reserveres

at give forhandlerne arbejdsro og siger ganske rigtigt at overenskomstforhandlinger er en sag for arbejdsmarkedets parter er herre benny engelbrecht enig med mig i at et regeringsindgreb ikke er en del

siger at her udtager vi krav vi forhandler krav

i forligsinstitutionen

strejke og lockout et regeringsindgreb er en mulighed som vi som folketingspolitikere har men er herre

en del af den danske model og at hvis man fra folketingets side tilkendegiver at man ikke vil gribe ind ensidigt til fordel for arbejdsgiverne som det jo skete i to tusind og tretten så letter

i stedet presset på forhandlerne

på ikke at blande sig og

presset på forhandlingerne ved at tilkendegive

og jeg forstår godt herre henning hyllesteds motivationer men alene det at vi overhovedet diskuterer den potentielle situation det teoretiske scenarie betyder jo at at vi dermed også indirekte kan begynde at blande os altså det er vigtigt at vi sikrer at de forhandlere der sidder og

er at de skal have tid at

vil sige at næsten uanset

vil det jo næsten per automatik blive en spekulation i

det ikke lykkes at forhandle en aftale på plads og jeg ønsker ikke at spekulere i hvad der sker i det tilfælde

en aftale ikke forhandles på plads for jeg ønsker at aftaleparterne

er jo ikke grebet ud af den blå luft at der kan forekomme regeringsindgreb det er altså ikke længere tilbage

ensidigt til fordel for arbejdsgiverne efter en nøje

tilrettelagt plan så når herre

det kan jeg ikke se den argumentation forstår jeg simpelt hen ikke for det er klart at

lønmodtagernes forhandlere fordi de jo sagtens kan huske tilbage til to tusind og tretten og derfor synes jeg det ville være godt hvis vi tilkendegav den der kølle

et regeringsindgreb bestemt

en nærliggende mulighed

har frihed til at handle inden for de rammer som den danske model

i enhedslisten fuldstændig enige i og det er netop indholdet i det forslag til vedtagelse vi har

at det er frie forhandlinger at der ikke ligesom i to tusind og tretten ligger en masterplan hvor man ved

tale om frie forhandlinger det er ikke relevant siger ordføreren

uhyre relevant

her konflikt med mennesker der er ansat i det offentlige

vi vil se en gentagelse nu laver en kæmpe lockout så de hurtigt kan retfærdiggøre et regeringsindgreb vi kunne i dag her i folketinget hvis socialdemokratiet og

forhandlerne ikke når frem

ville der jo netop ikke være tale om frie forhandlinger og frie forhandlinger gælder jo for begge parter i den her sammenhæng så jeg synes faktisk at det er et meget væsentligt signal at sende

hinanden og selvfølgelig bliver

så i givet fald

men det er meget vigtigt at vi ikke spekulerer i et scenarie som

tingene bryder sammen jeg synes så også at det faktisk er et klart signal at sende at skulle den situation det værst tænkelige

hvilket vi ikke håber den gør så er det også vigtigt at man har taget ilden taget ilden ud af en eventuel overvejelse om hvorvidt der så hvis der spares

i givet fald kunne gå til alle mulige

jo eksempelvis har set borgerlige medlemmer af folketinget give udtryk for at så kunne give dem ud på skattelettelser

det her det er jo udmærket men der er man jo allerede inde i spekulationer men man vil til gengæld ikke af en eller anden grund sende et klart signal til begge parterne om at denne gang

ikke medvirke til

køre lønmodtagerne over med et regeringsindgreb sådan som det jo skete desværre med deltagelse af

når de går til møder med deres kollegaer når de sidder i forligsinstitutionen de sidder jo og er bange for at det kommer til at gentage sig netop derfor

hvis man kunne bakke op om enhedslistens vedtagelse til de offentligt ansatte om at denne gang er det frie forhandlinger nu skal i forhandle videre i forligsinstitutionen

som herre pelle dragsted siger nemlig at det så skulle være undtagelsen at vi nu diskuterer den her situation hvis der opstår

statsministeren i tirsdags nævnte dette i spørgetimen og på baggrund af det vi opfattede det som en selvfølgelighed det vil jeg gerne understrege

det var nødvendigt at sige det men nu sagde statsministeren

viser det sig så efterfølgende at der er borgerlige politikere repræsentanter for regeringspartierne som

og så er det jo nødvendigt at vi her i dag sender det fælles signal

er indeholdt i dem begge to er det sådan det er så der ikke

måtte blive sparet i tilfælde af en konflikt skal gå tilbage til velfærdsområdet men jeg synes det er tankevækkende at herre benny engelbrecht ikke også synes det er et vigtigt og helt afgørende signal at sende at socialdemokratiet ikke vil være med til et lovindgreb som ensidigt er til fordel for arbejdsgiverne det er jo helt afgørende for de forhandlinger der

der i så fald vil komme til at ske jeg synes det er mærkeligt som min kollega herre pelle dragsted også lige har sagt at man gerne vil forholde sig til det teoretiske scenarie scenarie at der bliver sparet midler som følge af en lockout eller en strejke

man ikke vil forholde sig til det teoretiske scenarie at det så kan føre til

ensidigt lovindgreb som alene

at statsministeren fremførte det budskab

muligheden for blandt andet fordi enhedslisten

slå fast at det må der sås tvivl om jeg skal ikke give stilkarakterer for for den måde det kom ud over rampen på men det kunne måske godt være håndteret

vi slet ikke skulle diskutere det her i dag så må jeg jo stadig væk henholde mig til at hvis vi begynder at spekulere i hvad der måtte ske i det tilfælde at en konflikt bryder ud altså at man ikke når frem til en forhandlet aftale tager vi virkeligheden også hul på en diskussion som direkte eller indirekte kan lægge et pres på forhandlerne på begge sider

hvorpå man opnår en løsning og så må fru stine brix jo tage mig på mit ord når jeg siger at vi

forholdt os teoretisk eller konkret til noget som helst

som i sidste ende kan ende med et ensidigt

lovindgreb til fordel for arbejdsgiverne og den tvivl kunne man jo på samme måde være med til at udrydde i dag men men det vil man så ikke fra socialdemokratiets side og det tror jeg da er noget der giver anledning til bekymring blandt lønmodtagerne

vedtage de her meget omfattende lockoutvarsler

jeg side er med til at fare så hårdt frem det er jo en helt anden strategi end vi så for ti år siden tilbage i to tusind og otte

optrappe konflikten og det ville skade borgerne unødigt

med med så voldsom en lockout så

her er det vigtigt at man er fri og ligestillet for at kunne forhandle uden nogen form for indblanding fra folketinget i øvrigt men men vores forhandlingsmodel har jo altid været sådan på det offentlige område at det er repræsentanter for henholdvis

som forhandler og det er jo uafhængigt af de partipolitiske interesser som måtte være

jeg tror at man skal være meget tonedøv for ikke

er lærernes arbejdstidsregler er ordføreren ikke enig i at noget af det der tilsyneladende komplicerer hele den nuværende forhandlingssituation er at man netop ikke overlod det

at aftale hvilke arbejdstidsregler der skulle være på underviserområdet

blandede sig i overenskomstforhandlingerne og ensidigt fastlagde lærernes arbejdstid ud fra de krav som arbejdsgiverne havde er ordføreren ikke enig

det indgreb man gennemførte i to tusind og tretten er en af årsagerne til at vi står i en meget vanskelig situation

men det ændrer jo ikke på det grundlæggende faktum at det også i dag er sådan at parterne så netop skal være frit stillet til at kunne forhandle og det anser jeg

uagtet hvad der måtte være sået

det er vel også meget godt eksemplificeret ved at forhandlingerne faktisk stadig væk foregår i forligsinstitutionen altså det vidner da om at der er en mulighed det må jo

forligsmanden som er en kvinde men foretrækker

at det bliver et rigtig godt resultat for lønmodtagerne men når nu ordføreren siger at det var et meget uskønt forløb i to tusind og tretten altså det at man først lockoutede underviserne og derefter greb ind ensidigt til arbejdsgivernes

tilsvarende uskønt forløb den her gang

alle en hundrede og ni og halvfjerds medlemmer af folketinget ah måske en hundrede og otte og halvfjerds fordi den ene jo faktisk er minister og dermed forhandler så det er måske en særlig situation men vi andre bør give den maksimale frihed til aftaleparterne sådan at de kan

til en aftale og jeg er så fuldstændig enig i at en god aftale

vil være en som begge parter kan se sig selv

overenskomstforhandlingerne om der

konflikt og der bliver henvist til hvad der skete

jeg vil starte med at sige at jeg synes at det i forhold til forhandlingerne der foregår

meget upassende at vi får en debat på nuværende tidspunkt og at enhedslisten

aftale om at man skal lade være med

at lave indgreb og at man ikke skal lave indgreb på arbejdsgivernes præmisser

på arbejdsgivernes præmisser der bliver lavet indgreb

at ministeren så vil lave indgreb

som ministeren selv finder på men det er hvad forligskvinden kommer med

jo en kombination af lønmodtagernes

en løsning og det ene og det andet

have fred til at forhandle i forligsinstitutionen og så være så voksne herinde i folketinget at

lave en utidig debat det er fint at få en debat om det hele men

tage en forespørgsel om hvordan det hele foregår

det derfor vil jeg heller ikke kommentere særlig meget hvad det er enhedslisten har

vi se hvad de kommer frem til af aftale vi tror og

for kort tid forligskvinden har

udsættelse og mon ikke de finder en løsning på det inden

den tid er omme så dansk folkeparti bakker selvfølgelig op om det fælles vedtagelse som

tage det meget roligt og at herre bent bøgsted kan påstå at et eventuelt indgreb vil bygge på

som de offentligt ansatte og

på arbejdsgivernes præmisser foretaget af de politikere

en hensigt og en politik i forhold til folkeskolen som de ville have igennem

ikke helt forstå herre bent bøgsteds

i dag partiformanden herre kristian thulesen dahl

vi erkender jo blankt at som det så ud dengang

vores nuværende innovationsminister

jeg er da sikker på at ministeren godt kan se at det

særlig kønt stykke arbejde men lad os nu lige give parterne fred og ro til

innovationsministeren

at regeringen har lært af den tidligere tidligere regerings indgreb men hvorfor

på enhedslistens forslag til vedtagelse som jo netop siger at vi

til fordel for arbejdsgiverne og og på deres præmisser

herre bent bøgsted jo være med til at sikre ved at skabe et flertal

uanset hvordan i arter jer

der ikke kommer et indgreb om så i strejker i hundrede år

præmisser men hvis nu det sker på lønmodtagernes præmisser

herre henning hyllested gerne have et indgreb det er også det man

mærkeligt noget lad nu være med at blande jer i de her overenskomstforhandlinger det er

enhedslisten en høstblomst

planlægge det her forløb blev orienteret om at der ville komme

for det angreb på den danske model som skete i

for at stå i vejen eller være imod den danske model er simpelt hen næsten til at grine af

set skamme sig over at komme med de påstande vi forsvarer den danske model og det vi siger med det her forslag

er ikke blive en gentagelse af det der skete dengang jeg synes det er flot

for at få kastet lys over sagen at kontakterne var der længe

fra de partier der var med i den rævekage at sige klart til lønmodtagerne

fremlægge beviser på at dansk folkeparti med til at planlægge hvad indgrebet skulle gå ud på

for indgrebet ja men vi var ikke med til at planlægge

sagt i konflikten at de sonderinger

og ikke klart sagde fra over for det

der mange andre partier herinde der kunne lære noget af så respekt for det men man havde et medansvar dengang

så må herre pelle dragsted fremlægge beviser på det ja vi var med til at stemme for et indgreb men vi var ikke med til at planlægge hvad indholdet skulle være og det er det herre pelle dragsted her i

lød det som om det var et spørgsmål om helt at afvise at der i nogen som helst tænkelige scenarier kunne blive tale om et lovindgreb

der står i vedtagelsen der står meget klart at det som vi gerne vil give af garanti fra vores side og som vi egentlig også havde håbet andre partier ville være med til er at sige det forløb fra to tusind og tretten kommer ikke til at gentage sig

som alene tager sit udgangspunkt i arbejdsgivernes tilgang til forhandlingerne altså på arbejdsgivernes præmisser hvorfor er

en sådan formulering ikke mindst i lyset af den erkendelse som herre bent bøgsted

tekst har jeg først set i dag og den tekst

så jeg har ikke haft mulighed for at tage stilling til den her før jeg sidder hernede i salen i dag

at sendt rundt i går men lad det nu ligge

ordlyden af den tekst som der ligger her og nu

også fremgår af den anden tekst nemlig at folketinget

regeringen til at øremærke sparede lønudgifter på statens område

man skulle opnå nogle lønstigninger som svarede til det som som

blev opnået på det private arbejdsmarked men vi har jo set og det har vi jo set siden to

i stadig højere grad fra statens eller det offentliges side er blevet brugt som som en anledning til at kunne frigøre midler til at kunne prioritere

at hele rammen omkring overenskomstforhandlingerne sådan som vi så det i to tusind og tretten og

politisk inficeret fordi der netop med moderniseringsstyrelsen

man kan bruge en overenskomstforhandling til at frigøre midler til politiske initiativer hvad mener herre bent bøgsted om den grundlæggende ændring som vi

kl har været ude at sige at den danske model var

var passé jeg synes det er fair nok at tage en debat om det

at overenskomstforhandlingerne er færdige og

faldet på plads at tage en debat om den danske models

vi ved ikke hvad det ender med for der er stadig muligheder

få en debat om den danske models fremtid og hvad

er i gang med overenskomstforhandlinger

debat om hvordan den danske model kommer til at se ud i fremtiden og om

til at lægge en grundlæggende ramme omkring forhandlingerne som som gør at de som udgangspunkt er dybt politisk inficeret

visse partier ønsker at frigøre midler i forbindelse med

har dansk folkeparti været til drøftelser hos ministeren om dansk folkepartis syn på et muligt regeringsindgreb

debat i dag jeg tror det var herre bent bøgsted der kaldte det for nærmest upassende at skulle tage den her debat og det er jeg sådan set enig

begynder det jo at nærme sig noget politisk indblanding når vi skal have en sådan forespørgselsdebat i dag jeg vil gerne udtrykke

fungere bedst muligt

der er udviklet på det danske arbejdsmarked

og det gælder jo så både på det offentlige og på det private

jeg synes at vi skal lade parterne have fred til nu sammen med forligsinstitutionen at finde en løsning på den situation de er i og jeg kan kun udtrykke ønske om at de når frem til en aftale for som også ministeren nævnte i starten

har nogen som helst interesse i at det her udvikler sig til en konflikt

vi ønsker at give parterne fred til

skal vi overhovedet begynde på en længere diskussion om hvordan den danske model

jeg enig med herre bent bøgsted i at det må vi så tage på et senere tidspunkt og i hvert fald ikke her midt i

for om de igen bliver mødt

sige at folketinget lover ikke at blande sig i den danske model så når fru eva kjer hansen siger at

jo netop et forsøg på

den situation hvor det er det offentlige der forhandler er de selv samme politikere jo også arbejdsgivere og det gør det

det er jo derfor vi ligesom appellerer til

som politikere og som arbejdsgivere for nogens vedkommende i hvert

at det middel vil vi ikke tage i brug for det er

lønmodtagerne som jo ikke har det middel

i sine udmeldinger i sine spørgsmål og også i forslaget til vedtagelse

fastslå nogle præmisser for hvordan dette i givet fald så ikke kan foregå det er da at gå ind og prøve

nogle ting og have indflydelse på nogle ting

jeg synes vi burde udtrykke respekt for den danske model og for at

til et andet tidspunkt end lige netop den situation vi står i

med lønmodtagerne selvfølgelig gør vi

i hele velfærdssektoren

men vi siger jo at

et indgreb ikke skal finde sted

det er jo i virkeligheden i overensstemmelse overensstemmelse med den danske model for det er rigtigt som herre bent bøgsted tidligere udtrykte

som måtte komme til afstemning og som bliver forkastet

tilkendegivelse fra parterne i forligsinstitutionen

kan de nikke til eller ikke nikke til

det der ligger i den danske model og derfor

vi holder med lønmodtagerne og derfor ønsker vi at diktere nogle præmisser for noget der eventuelt kunne opstå i en eller anden fremtidig situation

at holde sig tilbage udvise respekt for den danske model og overlade det til parterne i situationen at finde en løsning jeg kan kun gentage mine ord fra tidligere jeg synes faktisk det er upassende at vi skal have den her politiske debat i dag

den der såkaldte musketered

om er gør det indtryk på ordføreren at alle de offentligt ansatte

lad os nu overlade det til parterne at finde frem til en aftale jeg håber inderligt at det lykkes dem at finde en aftale og at

den her gang på tværs af ansatte i staten regionerne

det hele taget hvis der kommer en mere substantiel diskussion

da klart at det vil indgå i ens refleksioner men jeg vil overhovedet ikke forholde mig til hvad det er parterne

den fælde som jeg synes enhedslisten prøver

en ordfører for et parti som medvirkede til den rævekage som blev gennemført over for lærerne

ved hvad der skete vi ved hvordan kontakterne var vi ved at der lå en masterplan på forhånd og vi ved at lærerne blev kørt over

så spar mig for det her om at enhedslisten ønsker at blande sig i den danske model den fornøjelse har vi helt overladt til andre partier herunder ordførerens eget parti det vi foreslår er sådan set bare netop at sikre en fri forhandling ved at sende et klart signal til begge parter om

der altså ikke nogen der skal forvente at regeringen og et flertal i folketinget kommer ind og ophøjer arbejdsgivernes krav til lov det er sådan set bare det vi siger det er sådan set bare at sige denne gang foregår forhandlingerne frit

til forespørgselsdebatten i dag og så er det vel heller ikke tilfældigt at enhedslisten har valgt at vi skal have den forespørgsel lige præcis

direktøren for moderniseringsstyrelsen

og sytten hvor et af de krav der skal leves op til

opnås et resultat med en smal økonomisk ramme hvis man opnår

vil den her bonus på tolv procent af hans løn svarende til ethundrede og tredivetusind kroner kunne udløses

arbejdsgiversiden en bonus i udsigt som decideret er knyttet til nogle specifikke mål for en overenskomstaftale er det med til at skabe tillid til den danske model er det med til at skabe en opfattelse hos danskerne

som politiker ligesom jeg konstaterer at

at de offentlige overenskomster

fremført tidligere i debatten jeg skal bare høre

ordføreren er enig med mig i at det

føler at det er i konflikt med

det så er vi synes den forespørgsel skal finde sted altså det første skridt er allerede der hvor man

og så kan vi jo i virkeligheden gå ind og aftale med hinanden og med ministeren på området hvornår vi synes det er mest hensigtsmæssigt at afvikle forespørgslen så derfor de tilkendegivelser der har været fra forskellige sider om at det her

ikke sidder lige midt i en højspændt forhandlingssituation i forligsinstitutionen

at det kunne man have valgt og det synes jeg ville have været mere hensigtsmæssigt så jeg kan bare til fulde bekræfte herre benny engelbrechts

betingelserne for et muligt regeringsindgreb i forbindelse med de igangværende forhandlinger

har været kontakter mellem venstre og arbejdsgiversiden i forhold til betingelserne for

en kamp mellem arbejdstager og arbejdsgiver kan skubbe den danske model ud over kanten

al politisk energi på christiansborg gå på at undgå at komme i den her situation igen

at man blander sig i nogle forhandlinger

den politiske inficering af forhandlingerne som

er ordførerens holdning til

men jeg synes ikke den er passende på nuværende tidspunkt

tager udgangspunkt i at man lader parterne forhandle og at politikere for en kort stund

som har meget travlt med

midt under en meget afgørende forhandling

fleste herinde ved mener vi at aftalesystemet er godt som det er det har gennem tiden leveret relativt gode stabile forhold på det danske arbejdsmarked

det er at aftalesystemet på det offentlige område

bedre af mere politisk indblanding

vi mener at man skal være meget

unødigt og vi mener det er blande sig når man

i afgørende forhandlinger det vil vi ikke bidrage til vi vil lade parterne forhandle vi støtter

ikke kan friholdes fra politik især aftalesystemet på det offentlige område det er fuldstændig korrekt

så lad os da være enige om

den ultimative politiske indblanding

kommer med et lovindgreb og her er vi jo så bare optaget af at et sådant lovindgreb ikke finder sted på arbejdsgivernes præmisser når vi lægger så stor vægt på det er

fru laura lindahl var jo også medlem af et parti som stemte imod indgrebet sammen med enhedslisten det er derfor det ligger os vældigt på sinde at at man ikke griber ind til fordel for den ene part og det er jo den trussel der hænger over forhandlerne fra den anden

forhandle uden

at vi tilkendegiver at vi ikke blander os politisk og at vi

den store kølle som hedder et lovindgreb så er forhandlingerne netop frie og så kan

i god og rigtig overensstemmelse med den danske model som et lovindgreb jo ikke er en del af

interesseret i et lovindgreb

politisk signal når økonomi og indenrigsministeren

på det danske arbejdsmarked eller at at finansordføreren giver udtryk for at det er helt urimeligt at kræve lønstigninger

og så kunne måle sig i forhold til den private sektor

og at at liberal alliance så i øvrigt tager

er en om skattesænkninger

synes

er malplaceret og jeg synes man skulle vise den danske model den respekt

mulige betingelser for et eventuelt regeringsindgreb ville

der har været drøftelser internt i regeringen

herske nogen tvivl om at jeg synes det er en svær debat jeg tror at de fleste af folketingets medlemmer ved at hvis jeg ikke havde været med til at stifte alternativet og

var blevet valgt ind i folketinget så var det mig der

forligsinstitutionen fordi jeg jo var chef for det der hed

statsligt ansatte og derfor havde jeg også fornøjelsen af at sidde der i ok13 da da lovindgrebet omkring lærerne fandt sted betyder det så at vi

en debat her i folketingssalen på nuværende tidspunkt

hvad der kommer til at ske på hele det offentlige

for vores danske velfærdssamfund at der findes en løsning det er enormt vigtigt for vores offentligt ansatte at der findes en løsning

vores regioner at der findes en løsning

også rigtig rigtig vigtigt for statens institutioner at der findes en løsning

fornøjelsen af at sidde over for tre forskellige

en udvikling i det offentlige forhandlingssystem

der er

havde vi en personalestyrelse som havde

er også med til at præge og det

er en ny udvikling eller det er ikke en ny udvikling er en udvikling der er sket over de seneste overenskomstrunder

for mig og det var det

med en

som fuldstændig på tværs af sektorer stat region og kommune står sammen skulder ved skulder det kan man jo kun gætte på

aftaler og det er også det der for mig legitimerer at jeg gerne må stå her og have en holdning til hvad der foregår

over mange år og det er ikke kun den seneste regering men også den forrige regering

så de

vi har også presset et bureaukrati ned over de offentligt ansatte som gør at de

at dokumentere processen for hvordan vi når hen til hvad der virker og det er vi jo alle sammen enige om her i folketinget

fylder alt

regeringer forsøgt ikke desto mindre

bliver nødt til at gøre noget ved

at dokumentere noget som de selv mener er irrelevant

ja og nu er tiden gået men

konstaterer at det er helt afgørende for vores offentlige velfærd at alle ansatte i det offentlige har gode løn og arbejdsvilkår som understøtter de arbejdsopgaver der skal løses

i form af beskæringer øget bureaukrati og mangel på tillid det har nu medført en risiko for sammenbrud i overenskomstforhandlingerne folketinget ønsker en forhandlingsløsning for at signalere anerkendelse af det offentlige arbejdes værdi for vores velfærdssamfund hvis dette ikke lykkes skal besparelser fra en lockout i det offentlige anvendes på velfærd i det offentlige

jeg er rigtig glad for den udtalelse der også ligger med flertallet

sit eget forslag til vedtagelse men har alternativet gjort sig

hvordan man stiller sig til det brede flertals

er for at signalere hvad jeg tror rører sig ude blandt

det i gruppen så jeg synes det er helt i orden at

der er for meget bureaukrati der er for meget stress

en dagsorden som interesserer mange partier i folketinget når jeg ikke går mere ind i den dagsorden

dagens forespørgsel jo

i forhold til de igangværende overenskomstforhandlinger og der er det radikale venstres holdning på linje med

er medforslagsstillere til den tekst som et bredt flertal står bag

nogen hemmelighed at det radikale venstres bidrag

forslaget om at tilføje den sidste linje nemlig

om at hvis det skulle komme til en lockoutsituation

vil de sparede lønudgifter for statens vedkommende skulle anvendes til

er glade for at den sætning er kommet med sådan at det nu er en garanti og ikke bare en hensigtserklæring fra regeringens side og jeg kan sige at det også er noget som radikale byrødder arbejder på på det kommunale område rundtomkring i landet og

helt fair men lad os håbe at det ikke kommer dertil og lad os håbe at vi kan få det forlig som de offentligt ansatte

og belønne deres enorme indsats som de danske borgere har fortjent som bruger de danske velfærdsydelser hver dag

josephine focks ordførertale var

jo emnet omkring den stigende politisering af overenskomstforhandlingerne på det offentlige

præcisere hvor

måtte være uenig i

og at det derfor er et inderligt radikalt håb at vi ikke

når man kigger tilbage på det forløb der var og i den forstand

og økonomiske målsætninger fra folketingets partier og regeringen altså med finansministeriet og moderniseringsstyrelsen i spidsen

eller regeringen direkte i den forstand er der

været en diskussion om finansministeriets indflydelse

og der er det min indstilling det

jeg ikke helt forstå hvorfor man kan komme frem til

en slutning der så hedder at enhedslistens forslag

i forhandlingerne i og med at politikerne sidder med det ultimative våben og det våben forsøger vi så

en politisk indblanding det er vel i virkeligheden det stik modsatte

vedtagelse der går ind på det forløb der måtte komme efter at man har forladt forligsinstitutionen med eller uden et resultat en form for indgriben det tror jeg alle andre end enhedslisten

den meget massive og uproportionelle lockout som blev vedtaget i kommunernes landsforening og danske regioner det det synes jeg er positivt jeg synes også

den selvkritik man har udøvet hos de radikale i

og tretten over for for lærerne derfor synes jeg så også

lidt mærkeligt at herre martin lidegaard ligesom siger om historien

indgreb gennem tiden at det vist aldrig har været ønskeligt

lavede man en reform som på forhånd var finansieret af et bestemt resultat af overenskomstforhandlingerne det medvirkede det radikale venstre til

kan sagtens sige at det er kontroversielt at vi går ind og siger at vi på forhånd

vil gribe ind til fordel for arbejdsgiverne

jo alene på baggrund historie der udspillede sig dengang og som de radikale har påtaget sig sin del af ansvaret for

lønmodtagere der står derude det kommer ikke til at gentage sig i kan roligt stå fast i kan roligt forhandle i kan roligt konflikte for

har gjort os nogle tanker om de forløb der

så er det noget helt andet end at gå ind og blande sig i en eksisterende nuværende igangværende forhandling

vi ikke kan støtte enhedslisten

opfatter som et partsindlæg

spilleplade hvor ingen af parterne har den fordel at de ved eller kan regne med at der kommer et regeringsindgreb

at vi ikke ønsker at støtte enhedslistens forslag er hverken et ja eller nej til et indgreb

jeg er bange for at enhedslisten desværre gør lønmodtagerne lidt en bjørnetjeneste her fordi det skaber en usikkerhed som

stilling til det spørgsmål på nuværende tidspunkt

været hvad skal man kalde det selvkritisk og sagt at

hensigtsmæssigt et forløb men hvad er så

at det ikke var så hensigtsmæssigt hvis man ikke vil tage stilling til

en teoretisk mulighed alene altså

meget stort antal lønmodtagere

for de radikale når man siger

alt må gøres for at vi ikke kommer i den samme situation igen altså at der ikke bliver indgået et forlig det har alle en interesse i

arbejdsgivere og danmarks borgere

for hvis man går skridtet videre som herre christian juhl gerne vil have jeg gør

en stilling som gør

så det er jo en vanskelig balancegang vi er ude i alle sammen vores vurdering er at på nuværende tidspunkt

ikke indgreb vi håber inderligt at den diskussion overhovedet ikke bliver relevant

nogen egentlige konklusioner af det for eksempel at man skal lade være med at lave regeringsindgreb

så får man skabt en motivation på begge sider som er helt nødvendig hvis vi derimod

forhandlingssituation så synes jeg man tager luften ud af forhandlingerne om

foas hovedbestyrelse og er med til at trykke på knapperne der

er helt godt at få lejlighed til at

overenskomst to tusind og atten her i folketingssalen

det er blevet sagt fra næsten alle sider her i folketinget

i den danske model at vi kan sikre at de ansatte selv har indflydelse på hvilke elementer der er vigtige i forhold til løn og arbejdsforhold for de mange offentligt ansatte som hver dag holder danmark i gang en god arbejdsgiver er naturligvis en ansvarlig arbejdsgiver men en god arbejdsgiver påskønner også sine medarbejdere og anerkender at de er vigtige for samfundet i den ti år lange krise har lønmodtagerne udvist stor ansvarlighed med løntilbageholdenhed det mener vi i sf at man skal anerkende

som alle kan leve med vel at mærke i den del af processen spiller man ikke med åbne kort parternes smertegrænser holder parterne naturligvis for sig selv

moderniseringsstyrelsen

at det er svært at styre kasketterne

signalerer at de offentligt ansattes overenskomst skal bidrage til at finansiere regeringens ønske om billige biler og skattelettelser og så videre

det havde de godt nok ikke fundet sig i ude på fabrikkerne

føler sig trådt på og det er naturligvis også et dårligt udgangspunkt for en forhandling

forhandlingerne lettere at moderniseringsstyrelsen sammen med kommuner og regioner varslede en lockout som mere eller mindre lukker hele den offentlige sektor ned

og at de offentligt ansatte er usikre på hvad regeringen mon nu kan finde på

forhandlingerne jeg

til de offentligt ansatte er en forudsætning for god velfærd derfor krydser jeg også

at det voldsomme lockoutvarsel er et signal

at borgerne støtter de ansatte mere og mere og det er ærlig talt også et vigtigt signal til regeringen som jeg håber regeringen

men når det er sagt tror jeg nu at danmark trænger til en rød arbejdsgiver

i tirsdags sendte et signal til de offentligt ansatte om at

også for at sf synes jeg har optrådt på en rigtig fornuftig måde både

kommunerne som har stemt imod den lockout eller knockout som den

også på grund af de refleksioner der har været over den rolle sf selv spillede i overenskomsten tretten som jo uanset hvordan vi vender

man kan slet ikke forstå den situation vi står i lige nu uden at forstå

at der ude blandt lønmodtagerne er en enorm stor frygt for at det vi vil se er en gentagelse derfor forstår jeg egentlig heller ikke helt hvorfor hvorfor sf ikke har lyst til

det ikke ensidigt til arbejdsgivernes fordel ligesom sidst

godt forstå utrygheden og jeg er også opmærksom på

er nogle der tænker sammenligninger i forhold til to tusind og tretten

skulle komme dertil det er jo slet ikke sikkert endnu

at vi måtte ende med et regeringsindgreb

det kan være en forligsskitse som kan ligge til grund nu ved jeg ikke hvad foregår i forligsinstitutionen men jeg tænker at vi hører noget om hvad organisationerne tænker om en eventuel forligsskitse hvis det skulle komme dertil

retten til at vi tager stilling til den tid men jeg tænker også at et regeringsindgreb bestemt ikke behøver at ligne to tusind og tretten det er nemlig ikke forbudt at man eventuelt

problemet er jo og det er det der er kringlet ved

at de offentlige forhandlere

ikke en mæglingsskitse hvis en af parterne siger klart nej og hvis man har en forventning om at man har en regering og

så er der rigtig god fidus i at sige nej til en mæglingsskitse og derfor hænger alt det her desværre

det er vigtigt for mig at understrege her fra talerstolen at et eventuelt regeringsindgreb vil vi tage nøje bestik af og der findes heldigvis også rigtig mange andre gode modeller man kan læne sig op ad jeg nævner nitten otte og halvfems som er

faktisk gjorde noget ekstra for ligesom at

få det til at glide ned fordi alternativet var nogle tomme strejkekasser for det er det jo også hvis man bare

så nogle gange ville organisationerne ønske sig at der kom et regeringsindgreb de ikke selv skulle have taget stilling

er herre rasmus

konservative på det tidspunkt

hvad herre christian juhl og andre har lært af det må man jo selv svare på

at komme med flere tilkendegivelser om hvordan vi vil stille os

at at der kunne blive behov for et regeringsindgreb

i retning af at det skal gå mere den ene vej end den anden vej i forhold

hele lønmodtagersiden har følt sig nødsaget til at lave en fælles aftale

om at stå sammen om at få løst de problemer der

at der skal komme et indgreb før eller siden eller om hvordan indgrebet skal være jeg synes

nærme sig meldinger i den retning derfor har

jeg har så frygtelig meget mere

tilføje til debatten end det jeg redegjorde for i min indledende besvarelse

hvori folketinget slår fast at de bakker op om den danske model og opfordrer til at overenskomstforhandlingerne på det offentlige område fortsætter mellem parterne i overensstemmelse med principperne i den danske model og endelig at sparede lønudgifter for staten ved en konflikt reserveres til velfærd sådan som statsministeren også annoncerede i spørgetimen i tirsdags det burde jo egentlig

set med mine øjne som samtlige partier i folketinget stod bag

det ikke være som jeg nævnte i min indledende besvarelse og som alle her i salen også godt ved forhandler

indholdet af de igangværende

det unægtelig

gendrive en række af de bemærkninger som har været fremsat i debatten og som er helt skæve jeg vil i stedet kvittere for det flertal i folketinget som med dagens vedtagelse slår fast at folketinget skal lade parterne løse opgaven

folketinget dermed i henhold til den danske model ikke skal blande sig i reguleringen af løn og arbejdsvilkår heller ikke nu hvor forhandlingerne er overgået til forligsinstitutionen afslutningsvis

statens øverste repræsentant i de igangværende forhandlinger på det statslige område selvsagt arbejder benhårdt på at vi som parter kan finde en løsning og få en aftale som begge parter kan se sig selv i

fællesskab kan opnås et resultat og dermed en aftale så vi ikke havner i en konfliktsituation

som parter et meget stort ansvar for i fællesskab at sikre det mener jeg at alle de mange dygtige offentligt ansatte

jeg synes også at danmark og danskerne fortjener at vi finder løsningerne rundt om forhandlingsbordet det vil vi i hvert fald fra vores side i staten gøre vores

bekræftelse af de betragtninger

via moderniseringsstyrelsen

betyder at der er en meget meget kraftigere politisk

indblanding i de forhandlinger som

af politiske interesser og

influeret af hvad en siddende regering gerne så

altså jeg mindes ikke at der har været noget tidspunkt hvor man

hold da op hvor er de blevet løsslupne derovre

hånd den situation har næppe

jo fuldstændig blankt afvise

i skuffen som er afhængig af at vi når et eller andet bestemt overenskomstresultat det kan jeg blankt afvise vi er gået til overenskomstforhandlingerne med ambitionen om at lande en økonomisk ansvarlig aftale er det stramt

det betyder også at de offentligt ansatte selvfølgelig skal stige i løn

meningsmålinger der er i øjeblikket af

finansminister bjarne corydon og vel egentlig med det klare politiske formål som jo også er udtrykt

resultatplanerne og årsrapporten fra moderniseringsstyrelsen to tusind og sytten

gøre løn og arbejdstid i det offentlige til en væsentlig integreret

af udgiftspolitikken det kan vel egentlig ikke siges tydeligere at

vil være afhængig af at vi lander et bestemt resultat i overenskomstforhandlingerne

os forskellige gustne motiver i skoene hvad angår moderniseringsstyrelsen tror jeg ikke min taletid rækker til at få udfoldet det men jeg må bare sige at moderniseringsstyrelsen jo på mange måder er blevet prügelknabe for alt

det problem vil i første sætning være moderniseringsstyrelsen

kan svare på om der har været kontakter mellem regeringen

eller andre partier i folketinget forud for overenskomstforhandlingerne vedrørende

konflikt er afsluttet hvis vi ender i et forløb som det vi har set tidligere

materiale akter og andet sådan

man kan få en klar indsigt det som har været rigtig svært

den

sagde vi skulle være her hvor vi er nu i overenskomstforhandlingerne sådan en har vi ikke haft skrevet på forhånd vi har ikke haft ønsket at vi kom i en situation hvor

de faglige organisationer forlod forhandlingsbordet efterfølgende varslede en omfattende og lammende strejke at vi på den baggrund

for dermed jo også at tvinge os som parter tilbage til forhandlingsbordet i forsøg på at opnå en aftale og at vi nu har forhandlet i forligsinstitutionen igennem flere uger sådan en drejebog findes der ikke ovre hos mig og jeg håber heller ikke at de faglige organisationer er indehavere af en drejebog hvori der skulle stå at man skulle havne i den situation vi er i nu som er alvorlig og svær

igennem min lidt yngre tilværelse jeg er aldrig gået til forhandlinger

hos enhver forhandler der vil opnå et resultat hvis man vil arbejde i blinde

det er derfor vi diskuterer det i dag der synes jeg at erfaringerne fra to tusind og tretten som er årsagen til de her vanskelige gang

bør

den ansvarlige minister om ikke hun synes at det kunne være

regeringsindgreb vi har jo hørt andre liberalister i folketinget sige det meget klart vi blander os ikke

altid vil være klogere end den til

dens ministre forstået på den måde at

herre christian juhl så ville have en drejebog eller et stykke papir for hvad der ville ske i alle de forhandlinger som herre christian juhl har været deltager i

at nu ville vi havne her hvor vi står i dag vi havde et håb

tro et ønske om at lande en aftale ved forhandlingsbordet derfor var jeg også ærgerlig over at de faglige organisationer jo forlod forhandlingsbordet i finansministeriet

havde fået taget fat på et af de meget væsentlige spørgsmål for rigtig mange medarbejdere i den offentlige sektor nemlig hvad lønstigningen skal være i de kommende år det nåede vi aldrig at komme til før man forlod forhandlingerne og efterfølgende varslede strejke

og bruger historien til at lære af det så er det jo at man kommer helt galt af sted nogle gange og det gjorde den gamle regering før den nuværende regering

begge regeringer har jo givet god mulighed for at man kunne blande sig og give gode

om det er at spille klogere skal jeg ikke kunne sige

en voldsom problematisk måde at blande sig på i to

den motto med mig selv at det altid er klogt at lære af fortiden for at handle klogt i fremtiden det synes jeg er

godt og klogt udgangspunkt i mange henseender i livet mærker jeg

ja det kan jeg da i den grad bekræfte at jeg gør

sår der ikke er hele siden situationen i to tusind og tretten og som influerer på det aktuelle forløb

i offentligheden når jeg er blevet spurgt om det det mener jeg

andet i stil med at de sidste mange mange år hun havde

i folketinget havde man altid fået at vide at finansministeriet styrede forhandlingerne eller styrede det eller hvordan det nu var ministeren sagde det

jo selv siddet der og oplevet den udvikling der har været

finansministeriet har styret

jeg vil meget

er helt klart den måde vi i

barsel til fædre så ser man normalt og traditionelt på hvor mange fædre

så siger man at det koster slag

procent af rammen men det

det svar finansministeriet giver nu her eller nu skal

på arbejdsudbuddet og alt muligt andet det har vi aldrig før hørt

blander sig mere i forhold til regeringens interesse i hvad

jo huske at tage hensyn til de her krav det gør også noget i forhold til arbejdsudbuddet og så videre

normalt har haft i

er nogle der ikke har ment

det mindes jeg simpelt hen ikke den opfattelse har alle dage været der der har ikke været et tidspunkt sagt nu er de godt nok blevet løsslupne derovre i

kommer af med og jeg er heller ikke sikker på

man er interesseret i det forstået på den måde at finansministeriet

at sikre en styring af de offentlige udgifter det ligger

for et finansministerium er det lig med nu i forhold

en god aftale som alle parter kan se sig selv i nej selvfølgelig er

og så vil jeg i øvrigt afholde mig fra at kommentere

hvilke beregninger der måtte ligge på bordet

som jeg så kan høre ministeren siger ikke eksisterer men lidt i forlængelse af

indgår en resultatlønsaftale med de chefer

at man skal komme med en forligsskitse til en så billig overenskomst som muligt

de ansattes tillid til at man kan rokke ved noget som helst i forhandlingerne

direktøren for statens it statens administration eller andres

har stået noget om at man skal lande et økonomisk ansvarligt resultat det er det der står i år i den resultatkontrakt

er også den indgang som jeg er gået ind til overenskomstforhandlingerne med derudover

jeg måske opfordre folketingets medlemmer til

personalerelaterede spørgsmål i forhold til mit ministerium

jeg ikke synes er et passende anliggende

hedder det at der opnås et resultat med en smal økonomisk ramme og

siger ministeren så at den aftale har ministeren overhovedet ikke

inden ministeren i øvrigt selv stod for at skulle tilrettelægge overenskomstforhandlingerne

ikke der findes eksempler på noget sted i staten og det vil jeg heller ikke mene ville være passende hvis det var en opgave for mig som minister at forhandle det med en styrelsesdirektør jeg har så heller ikke min styrelsesdirektørs resultatlønskontrakt foran mig jeg erindrer og det kan man jo

tjekke efterfølgende at der står at man skal lande i dette års resultatkontrakt en ansvarlig økonomisk ramme et resultat inden for en ansvarlig økonomisk ramme det står jeg gerne på mål for

for at afslutte debatten herre henning hyllested enhedslisten

kommentere nogle af de ting der

men jeg vil også gentage at formålet med forespørgselsdebatten her var at vi ville have at de offentligt ansatte og deres organisationer har

forhandlingerne rent faktisk er fair og at den såkaldte danske model rent faktisk fungerer

bliver der mæglet og hvis det heller ikke kan føre

og at de offentligt ansatte derfor ikke skal opleve at drejebogen

kvittere for ministerens meget klare tilkendegivelse af at der

imellem partierne i folketinget om et eventuelt kommende indgreb og så må vi

det heller ikke eksisterer i hovedet på på ministeren

bane vejen for et regulært indgreb enhedslistens formål med debatten her og med vores forslag til vedtagelse har jo været at vi ville undgå politisk indblanding ved rent faktisk

demontere det politiske våben som et indgreb er og som den ene part i forhandlingerne nemlig arbejdsgiverne

lønmodtagerne lønmodtagerorganisationerne jo ikke har det er jo den kæmpestore forskel og den

i modellen her når politikere tyer til at gribe ind i konflikter

et enkelt medlem der sagde at det var upassende og at det jo altså var udtryk for indblanding men debatten her og vores forslag til vedtagelse handler jo netop om at vi skal skabe rammer for

de offentligt ansatte

fordi vi jo blandt andet har en moderniseringsstyrelse

optager de offentligt ansatte at de ikke skal udsættes for sådan en omgang

fair rammer som vi jo synes det er for de igangværende forhandlinger ud fra synes vi en søgt begrundelse om at det skulle være indblanding

hvordan tænker vi egentlig vi som folketing

skal være arbejdsgiver på den lange bane

det formål vi har haft med debatten her og med vores forslag til vedtagelse har jo netop været som jeg sagde lige før at demontere det våben som arbejdsgiverne sidder med i de her forhandlinger

det vil der sikkert være forskellige opfattelser af i enhedslisten skal jeg

at gennemføre den her konflikt og slet ikke i betragtning af at det lockoutvarsel

de offentlige arbejdsgivere har sendt er så voldsomt og så omfattende

så det er jo et knaldgodt signal at sende

flertallets forslag til vedtagelse jo ikke og det er det vi lige skal vende

fremsatte forslag til vedtagelse finder sted tirsdag den syttende

den mulighed findes jo som bekendt allerede

forskellen er bare at i dag vil det være vejledende

af vejledende karakter

giver så mulighed for at det er en bindende

borgerne giver udtryk for i den folkeafstemning

nu afholdes der ikke særlig mange folkeafstemninger i vores kommuner vi har jo i danmark det repræsentative demokrati en styreform som danskerne bakker heftigt op om der

stor valgdeltagelse også til de kommunale valg

tillid til det kommunale selvstyre

hvor mange gange

problem at et byråd

borgerne har så

man så har ignoreret al

forsøgt at researche indgående til det her og jeg har ikke fundet et eneste eksempel på at det har været tilfældet når vi ikke desto mindre alligevel siger

gøre det som en mulighed er det for at eliminere enhver tvivl

man selvfølgelig også hvis man vælger at spørge borgerne i en enkelt sag hvor man mener at det vil være

er en lille teknisk ændring som i praksis ikke ændrer på tingene men som i som i den demokratiske debat formentlig kunne være en lille hjælp i forhold til at man har den forsikring at

resultatet og følger resultatet af den folkeafstemning så er der en række det skal jeg måske sige

en klog ting hvad det er man ikke må sende til folkeafstemninger

afgørelser for enkelte juridiske personer

og så videre det er jo simpelt noget som overhovedet egner sig til

temmelig skeptisk over for beslutningsforslaget og dets indhold i mellemtiden har socialdemokratiet så været med til at indgå den aftale der ligger til grund for nærværende lovforslag om bindende kommunale folkeafstemninger og ordføreren vil jo så stemme for det ved tredjebehandlingen hvad har bevirket at socialdemokraterne er gået fra at

tilhængere af bindende kommunale folkeafstemninger

til det forslag som dansk folkeparti

et eneste eksempel eksempel på at et byråd sender et spørgsmål til folkeafstemning

resultatet af folkeafstemningen

hvad har bevirket at socialdemokraterne nu går ind for det jeg er bare oprigtigt nysgerrig

været nogle argumenter undervejs der har gjort at man er gået fra at være skeptisk til at være tilhænger det er ikke for at hænge

nemlig når ordføreren siger at det her var en tredjedel af indholdet i det forslag man diskuterede for et år siden hvor vi var imod det der så er forskellen til det her forslag

er røget ud af forslaget det der kun er tilbage her

så også kan være en bindende folkeafstemning og og den del af det er glimrende for vi har ingen eksempler på at man ikke

oplevet politikerlede og partiernes medlemstal medlemstal falder støt der er altså god grund til at gøre noget og svaret mod dette er mere direkte demokrati flere folkeafstemninger mere inddragelse

baggrunden for dette lovforslag er mit ophold i schweiz

hvor jeg endda havde den fornøjelse at

dette ophold førte så til beslutningsforslag b

bindende folkeafstemninger det tilsluttede regeringen sig så der andet var at borgere ved hjælp af underskriftsindsamling kan forlange folkeafstemninger om beslutninger

i kommunalbestyrelsen eller ved hjælp af en indsamling af underskrifter kan forlange et emne til afstemning beslutningsforslaget blev afvist af alle øvrige partier første del støttede regeringen

gerne takke ministeren for og derfor behandler vi det nu i salen der er i danmark en modstand mod folkeafstemninger i det repræsentative folkestyre og det er ærgerligt for der er ellers gode argumenter for

de argumenter vil jeg gerne delagtiggøre forsamlingen i

altid tænkt ind i politiske beslutninger når der er mulighed for folkeafstemninger

en økonomisk gevinst for vælgerne jo mere direkte demokrati jo lavere er de offentlige udgifter ofte væksten og makroøkonomien har det også bedre der hvor der er mange folkeafstemninger og det må da glæde borgerlige politikere folkeafstemninger medfører også for det tredje inklusion af grupperinger

for det fjerde modvirker ekstreme bevægelser og partier

man kalder en ventilfunktion folkeafstemninger uddanner vælgerne det viser forskningsresultater tre ud af fire borgere i

godt eller meget godt inde i sagerne

det forudsætter jo at politikere har tillid til vælgerne og her kniber det nogle gange i danmark

ikke længe siden at herre mogens lykketoft og herre uffe

sagde at vælgerne var for dumme til at stemme om tingene i dansk folkeparti

har vi det lige omvendt vi har tillid til vælgerne

dette lovforslag sætter selvfølgelig en lang række begrænsninger for bindende kommunale folkeafstemninger og de er alle sammen fornuftige afstemningerne skal overholde loven

så skal der være et flertal

der beslutter det afstemningsresultatet skal kun gælde i valgperioden og man kan ikke stemme om ting der rækker ud over kommunens beføjelser og til sidst man kan ikke stemme om økonomi løn og budgetter med mere man kunne dog overveje

til at stemme om kommunale budgetter det gør man i en lang række kantoner i schweiz med stor succes

i høringssvaret fra institut for statskundskab i aarhus

at give borgerne ret til at forlange afstemninger og dermed er instituttet i aarhus enigt med dansk folkeparti

at få sager på dagsordenen og stemme om det jeg er klar over at dette lovforslag

vil medføre mange folkeafstemninger det er et lille skridt på vejen

dog sige at lande og delstater hvor der er mange folkeafstemninger er rige og velfungerende lande

slesvig holsten sidstnævnte har på lokalt niveau haft schweiziske tilstande siden nitten halvfems med stor succes det kunne vi lade os inspirere af i de kommende år dansk folkeparti stemmer for forslaget og arbejder videre på at overbevise de gamle fodslæbende partier i folketinget om

ikke om det der blev diskuteret for et år siden men om det reelle indhold i det her lovforslag som handler

folkeafstemninger

er der på at man har afholdt kommunale folkeafstemninger

man så i byrådet har valgt ikke at følge

er at der ikke er et eneste eksempel i

proportionerne på plads en ting er hvad de gør i schweiz nu er det så danmark vi er i og

retningslinjer det har ikke været indskrevet i loven og

nu ved kommunerne nøjagtig hvad de skal gøre og

flertal udskrive en folkeafstemning for at få en opbakning fra borgerne og samtidig sige til borgerne

så skal vi følge det det er et lille skridt på vejen vi ser det som

dannende del af det kommunale selvstyre og jeg håber selvfølgelig på at det bliver brugt langt mere end det gør

og går videre i ordførerrækken til herre carl holst venstre

lovforslaget så det vil jeg ikke dvæle så meget ved det er også rigtigt som der er blevet sagt i form af et spørgsmål fra herre alex ahrendtsen at når vi står her i dag så er det på baggrund af et beslutningsforslag

af dansk folkeparti dengang var venstre positiv

folkeafstemninger med en skepsis i forhold til det element der hed at et antal borgere

få et emne til folkeafstemning intentionerne bag beslutningsforslaget var venstre til gengæld meget positiv over for

få et mere levende lokalt demokrati

en erkendelse af at kommunalreformen medførte lidt større kommuner og dermed også en følelse af at der var længere afstand fra folk til folkevalgt jeg håber at vi med det her lovforslag som vi kan gøre lille ved at sige at det

italesat muligheden for

til at få flere emner til folkeafstemning vi skal dog også følge det i forhold til at det her ikke må blive

kan tage dem til folkeafstemning ikke kan komme til afstemning og at det er emner som borgerne går op i nemlig fordi de er inden for rammerne af de budgetmæssige begrænsninger som gør at det ikke som det ligger nu kan komme til folkeafstemning

hvor man kan stemme om budgetter er der stor ansvarlighed udgifterne bliver holdt nede der er bedre vækst når man præsenterer denne viden for ordføreren af borgerlig observans kunne

være en god idé at have endnu flere folkeafstemninger på lokalt niveau i danmark og dermed inddrage borgerne

i kommunalbestyrelserne som ikke skal være omfattet af noget man kan tage til folkeafstemning der er eksempler på at folkeafstemninger

økonomiske anliggender har haft svært ved at skabe de politiske beslutninger der har været nødvendige du nævnte en række udenlandske erfaringer i disse udenlandske erfaringer er der også eksempler på at en nødvendig infrastrukturel og vækstskabende investering ikke har kunnet blive til noget fordi borgerne

investeringen ikke ville gennemføre den ordføreren nævnte også slesvig holsten som et eksempel på et sted med folkeafstemninger

med meget vækst det er ikke

eksempel på et område hvor der er stor

se det men når vi nu ved at der er gode erfaringer med ansvarlighed gennem folkeafstemninger ville det så ikke være en god idé at inddrage

til budgetterne folkeafstemninger med de elementer vil blive et janej i forhold til nogle der ikke har et forhold til emnet men så vil opleve at det er enkeltsagerne derfor tror jeg vigtigt at man ikke mindst når man snakker budgetlægningen i kommuner har

men også med de nuancer som der efter min mening

til spørgsmålet om folkeafstemninger bare er løsningen på de udfordringer som der helt sikkert er i vores demokrati

en politisk beslutning som vi i

dundrende flertal imod i hvert fald hvis man ser på meningsmålingerne gallup og

her vi betragter det som et

meget lille fremskridt med hensyn til borgerinddragelse og øget demokrati i kommunerne som regeringen og et flertal af partier præsenterer her den eneste forbedring der er er at et flertal i kommunalbestyrelsen får mulighed for

en beslutning som flertallet har truffet man må

hvilket flertal stort eller lille i en kommunalbestyrelse skulle have lyst til at få befolkningen til at underkende en beslutning de selv har truffet

i foråret to tusind og sytten her i salen om dansk folkepartis beslutningsforslag b en hundrede og to det støttede vi fra enhedslistens side for her var der noget nyskabende det rummede nemlig ikke kun muligheden for at en kommunalbestyrelse kunne

borgerne ville også få mulighed for at forlange en folkeafstemning om en sag som kommunalbestyrelsen havde truffet beslutning om hvis de kunne samle et passende antal underskrifter og borgerne ville få mulighed for at forlange folkeafstemning om en konkret kommunal sag der ikke havde været behandlet i kommunalbestyrelsen hvis de kunne samle et passende antal underskrifter det var det som var i det beslutningsforslag og det så vi nogle gode perspektiver i men det blev desværre afvist

med argumentet om at det ville undergrave det repræsentative demokrati hvis borgerne fik mulighed for at pålægge kommunalbestyrelsen at behandle bestemte forslag jeg synes det er

vil da tværtimod fremme en dialog mellem borgerne og kommunalbestyrelsesmedlemmerne

har givet borgerne mulighed for at pålægge os i folketinget at behandle et bestemt

dansk folkeparti har opgivet disse tidligere udmærkede krav til fordel for

da vi kiggede på høringssvarene

vi ladet os overbevise om af dansk industris høringssvar at vi alligevel bliver nødt til at stemme for dansk industri er temmelig forfærdede over muligheden for at borgere vil kunne

skulle det vise sig under udvalgsbehandlingen at der er mulighed for at forbedre dette lovforslag i retning af det som dansk folkeparti lagde frem sidste år så

beslutningsforslaget nemlig om underskriftindsamling og at borgerne så selv kan sætte ting på dagsordenen næh vi har valgt at sige ja til det her fordi det er et lille skridt på vejen er det ikke rigtigt

jo ikke var nogen lovgivning og retningslinjer fra statens side vedrørende vejledende folkeafstemninger

nu har vi fået et lovkompleks der meget klart udstikker rammerne for

er bindende man kan så håbe på at der er modige kommunalbestyrelser rundtomkring der

en lille forbedring på det område gennem

men samtidig også give udtryk for at vi er fuldt åbne over for at skulle man komme på bedre tanker via en udvalgsbehandling så vil vi meget gerne have noget som er mere vidtgående end det

folketinget mere modent om et år eller to det har tidligere vist sig at dansk folkeparti har været forud for sin tid og

kommet med vi samarbejder gerne med enhedslisten om flere folkeafstemninger vi stemte jo også for enhedslistens

jeg håber meget at vi kommer frem til at have nogle borgerforslag som ikke bare er noget som folketinget har sagt nej til for kort tid siden men at der kommer nogle borgerinitiativer som er emner som er blevet overset af politikere og at vi dermed måske

at kunne man lave en kommunal model hvor man også åbner op for den type

vil være med til at styrke det lokale demokrati det vil inddrage borgerne i de demokratiske processer og højne interessen og engagementet i lokalsamfundet derudover synes jeg også at der er noget helt grundlæggende rigtigt i at borgere i videst muligt omfang inddrages i beslutninger som påvirker deres dagligdag

og det vil også fremadrettet være grundstenen i kommunerne men kommunalbestyrelserne får nu mulighed for i langt højere grad at spørge borgerne og nu forpligter de sig også til at lytte det er et godt værktøj for kommunerne

at få beslutningerne fra rådhuset ud til borgerne

langt langt mere i vores demokrati det er også derfor at alternativet har samlet flertal i den her sal for at

af forslag og sager på vej fra befolkningen som vi kommer til at tage stilling til

derfor stemmer vi selvfølgelig også gerne for at man kan lave bindende folkeafstemninger om forslag som byråd har besluttet jeg tror at herre

få tydeliggjort nogle retningslinjer omkring bindende kommunale folkeafstemninger og mon ikke at det vil gøre at der også

god struktur

finde nogen eksempler

vælger at sende et emne til folkeafstemning og derefter så vælger at ignorere resultatet det her

men kan det virkelig passe at der ikke er nogen eksempler har ordføreren nogen eksempler overhovedet

at et byråd har valgt at sætte en folkeafstemning i gang og derefter så ikke

er især den her struktur altså det at vi

retningslinjer jeg tror at jo mere struktur vi har jo lettere

tør binde an med en kommunal folkeafstemning

som gør en kæmpeindsats for deres lokalområde deres by og deres egn

tale om det her som om de tidligere har ignoreret folkeafstemninger og nu skal de bindes til at det skal være bindende afstemninger

hvor en og halvtreds procent i en afstemning trumfer de ni og fyrre procent vi ønsker os et demokrati hvor mennesker sammen debatterer hvad der skal ske og hvor man via samtalen og debatten måske kan skabe et flertal som er endnu større end bare en og halvtreds procent

vi mener ikke at demokrati kun handler om at gå ned og stemme og sige ja eller nej til et forslag

få modparten til at bøje lidt af og måske finde nogle kompromiser

sådan at flest mulige bliver enige det sikrer man ikke ved at lave folkeafstemninger det sikrer man ved at have det demokrati vi har

eller i byrådet eller i et regionsråd og så skal de på vegne af deres vælgere træffe en beslutning de får så noget løn

tale med borgere tale med eksperter og tale med de medarbejdere det handler om hvis det er ældreplejen eller noget andet det synes vi er den bedste form for demokrati fordi det giver

en debat der måske flytter

og ikke bare en afstemning hvor et lille flertal trumfer et stort mindretal i dag er det

at en kommunalbestyrelse kan udskrive en vejledende folkeafstemning og så er det altså kommunalbestyrelsen

herre magnus heunicke har nævnt flere gange

er udmærket som det er og derfor ser vi ingen grund til at indføre

og så foregår borgerinddragelse løbende når der bliver truffet beslutninger men selvfølgelig også når der skal stemmes til byrådet eller folketinget derfor støtter vi ikke

at folkeafstemninger skaber debatter skaber samtaler og inddrager borgerne i det som ordføreren

gør dem også klogere alt det som ordføreren efterlyser det gode er

med disse oplysninger kunne ordføreren så ikke overveje

være en god idé at stemme for når

er det det man stemmer om man kan ikke i en dialog med en anden

i stedet for hvis man kunne blive enige om det

det bliver jo ikke en debat hvor man kan bøje sig mod hinanden og finde et stort flertal

rigtig godt at have repræsentativt demokrati hvor der sidder nogle repræsentanter og så har de ansvar for at inddrage og engagere borgerne løbende det har vi også her i folketinget det er jo derfor folk kan komme ind og

fremlægge nogle synspunkter så selvfølgelig skal borgerne inddrages men det mener jeg

ofte afstemninger der medfører halvfems ni og firs afgørelser

spørgsmål om ja eller nej

er ikke et stort bredt flertal men et lille flertal og det synes ordføreren er et stort problem når det drejer sig om folkeafstemninger hvor der kan være et snævert flertal men

herre alex ahrendtsen nævner med krigsdeltagelse var vi jo meget imod at man valgte at

så skæbnesvanger beslutning for et land og selvfølgelig

tilbage i nullerne i forbindelse med irakkrigen vi var simpelt hen imod at man ikke ville finde et bredt flertal

talt med borgerne men det kan man jo sørge for ved et ordentligt arbejde her i folketinget

tale med borgerne det går vi bestemt

tak til

og tale for forslaget sf støtter selvsagt forslaget fordi vi

kredsen bag det her forslag kom på banen har været tilhængere af muligheden for bindende lokale folkeafstemninger ja i virkeligheden ville vi godt have gået skridtet videre og arbejdet videre med bindende lokale folkeafstemninger på baggrund

for ideen om bindende folkeafstemninger på baggrund af en vedtagelse i byrådet er indlysende og med til at udvide det lokale demokrati og engagere borgerne

og personlige som løn og ansættelsesvilkår jeg kunne godt have drømt om at man havde udvidet undtagelsesbestemmelserne med en række bestemmelser i forhold til bosættelse af flygtninge lokalisering af sociale institutioner

det beslutningen skal jo i første omgang træffes af de valgte kommunalpolitikere i kommunalbestyrelserne så lokalpolitikerne er som hidtil nødt til at træffe en ansvarlig beslutning

i en folkeafstemning sf støtter

udskrive bindende folkeafstemninger og det kan det konservative folkeparti selvfølgelig bakke op om brugen af folkeafstemninger i kommuner har hidtil kun kunnet foretages vejledende

styrke nærdemokratiet

bindende folkeafstemninger folkeafstemninger

kan være rigtig fornuftige i forbindelse med

inddrage kommunernes borgere i visse afgørelser ligesom der også er afgørelser hvor det ikke er særlig velegnet velegnet

er der også i lovforslaget nogle begrænsninger for hvilke områder der kan sendes til folkeafstemning og de afgrænsninger kan vi selvfølgelig også bakke op om grundlæggende

håber vi og forventer at det her nye redskab kan være med til at give kommunerne et supplement til de eksisterende måder at inddrage borgerne

og dermed også være med til at øge interessen for det lokalpolitiske så flere engagerer sig i forhold som har betydning for kommunernes udvikling

og forhåbentlig også få flere til at engagere sig også ud over dem som bliver mobiliseret i forbindelse med de respektive folkeafstemninger øget brug af folkeafstemninger er jo ikke noget mirakelmiddel for lokaldemokratiet og det kan heller ikke stå alene det er vigtigt at man fortsat afholder borgermøder og høringer og andre lokalpolitiske arrangementer hvor man sætter fokus på lokale emner fordi det lokale folkelige engagement og borgerinddragelsen er uhyre vigtig for vores lokale demokrati og dermed også

med de bemærkninger skal jeg bare sige at vi selvfølgelig

til lovforslaget og for den gode og konstruktive debat som vi har haft

vil specifikt gerne takke dansk folkeparti

at vi er kommet hertil hvor vi har fået lavet en politisk aftale og

kommer et lovforslag igennem med så bredt et flertal i folketinget

at der bag aftalen har ligget en fælles politisk ambition om at styrke og udvide demokratiet i vores kommuner med lovforslaget får alle otte og halvfems kommuner mulighed for at udskrive og afholde bindende folkeafstemninger jeg tror personligt at kommunale folkeafstemninger vil være en god anledning til

kan få lov til at blive debatteret grundigere end de ellers gør jeg tror også det er vigtigt for tilliden mellem politikere og borgere at det forholder sig på den måde at hvis man først har vedtaget

kunne være at der kunne opstå den situation i kommunalbestyrelserne at der er nogle ting

er en god idé og så kan det jo være at man vil lægge noget ud til borgerne og faktisk tage dialogen og netop

tak for

vi ved i realiteten ikke hvad det ville være endt med for der var jo ikke nogen oplysende debat og kampagne og samtale

eksempel som ic4 togene det var jo socialdemokratiet og

vi skulle købe de tog måske kunne man

undgået den her katastrofale beslutning hvis borgerne

debat om fordele og ulemper ved at vælge lige præcis den model er ministeren ikke enig i at debat bliver skabt af folkeafstemninger

den der samtale med borgerne

folkeafstemninger om europæiske spørgsmål så kan jeg jo heller ikke selv som tidligere medlem af det radikale venstre

være med at more mig lidt over at det hele tiden er storebæltsbroen

derfor synes jeg det er godt at se eksemplet på

og derfor ved vi jo ikke om folket alligevel ville have besindet sig og

eventuelt indkalde en kreds af folketingsmedlemmer der interesserer sig for det

tage på en lille studietur til slesvig holsten som på mange måder ligner

med folkeafstemninger

måske at måtte skuffe og sige at jeg ikke umiddelbart har flere planer om at udvide brugen af folkeafstemninger ud over det der ligger

storebæltsbroen

nævnte omkring togkøb som jo er efter et eu udbud

liberal alliance minister at

principielt svar vurderer ministeren at det er inden for

eu udbud til milliarder af kroner et køb

emne som jeg sagde før har jeg ikke umiddelbart nogle forslag

at udvide brugen af folkeafstemninger jeg vil dog sige i

tror at man kan overvurdere det radikale venstres indflydelse i

de mange mennesker som er

lokale demokrati at debatten her ikke bliver til en mistillid fra folketinget til om de overhovedet lytter til befolkningen

få et klart svar på er der eksempler på

byråd har sendt et spørgsmål til folkeafstemning og derefter

til vores kommunalbestyrelsesmedlemmer tværtimod

også glad for at jeg i øjeblikket har en dialog

der i større grad er trusler og andet

vores lokale folkevalgte og hvordan vi skal håndtere det det er et emne vi kommer til at vende tilbage til i løbet af

kommentar om mistillid til kommunalbestyrelsesmedlemmerne der vil jeg egentlig bare gerne slå fast at folkeafstemninger ikke er et udtryk for mistillid til det repræsentative demokrati det er et supplement

jeg har taget ordet fordi jeg taler direkte til ordføreren at en folkeafstemning er et redskab

det repræsentative demokrati ikke en mistillid til deres arbejde

kan de gøre det repræsentative demokrati dygtigere til at træffe deres beslutninger og det er en misforståelse som jeg ofte hører fra personer som ikke bryder sig så meget om folkeafstemninger eller måske ikke har det store kendskab til hvad folkeafstemninger egentlig kan gøre

vil gerne udrydde den misforståelse at man udfolder mistillid ved

gennemføre flere folkeafstemninger

får borgerne og vælgerne større tillid til deres politikere når politikerne tør involvere borgerne for eksempel gennem folkeafstemninger lad mig bare give et tal i et land som schweiz er syv og halvfjerds procent

tilfredse med deres nationale regering det er jo tal som man godt kunne tænke sig i andre lande med et repræsentativt demokrati

også til det repræsentative

tradition skal vi forlade

en schweizisk model i stedet for nu nævner

styrke det danske demokrati

tradition og holde fast i den måde vi i danmark har gjort det på med vores lokale demokrati end hvad de gør

til vores kommunalpolitikere

en mulighed for at lave bindende afstemninger idet

betyde at der er masser af eksempler på at man har udført folkeafstemninger ude i vores kommuner hvor man ikke har rettet sig efter det

holsten men vi skal lade os inspirere af de erfaringer man har gjort sig i andre lande ligesom det danske folkestyre og demokrati er inspireret af andre grundloven er en kalkering af den belgiske grundlov og jeg går da ud fra at socialdemokraterne også lader sig inspirere af erfaringer

jeg bare minde herre magnus heunicke om at ordføreren jo har sagt at man stemmer for forslaget men det lyder næsten som om man har fortrudt lovforslaget giver jo glimrende retningslinjer og rammer for bindende kommunale folkeafstemninger

det er lidt svært at holde en tale når ordføreren hellere vil tale med sin kollega ved siden af så jeg ved ikke om ordføreren

meget vigtigt for os at den lovændring der nu sker som vi støtter

altså ikke er drevet af at der er massevis af eksempler på at man ude i vores byråd har sat en afstemning i gang hvor man ikke har rettet sig efter befolkningen der

et eneste eksempel og det er en vigtig pointe det kan man synes

pointe for det handler noget om hvordan vi taler om de mennesker som tager del i vores demokrati

selvstændig pointe at der ikke har været nogen eksempler på at man ikke har fulgt en vejledende afstemning til gengæld

en respekt over for det kommunale selvstyre og politikerne der fordi man nu giver dem et ekstra redskab til at inddrage borgerne og endda giver dem ansvaret for de beslutninger der bliver taget så mistillid nej tværtimod masser af tillid igennem dette forslag selv om det er et lille skridt på vejen hen imod

en større grad af folkeafstemninger anerkender ordføreren idet jeg

også er eksempler på det modsatte i nogle kantoner fik kvinderne først stemmeret i

dem der havde gavn af det var dem der boede der og de udgjorde et mindretal og i slesvig holsten har man store udfordringer i forhold til at få økonomien til at

skaber et klima der gør at man ikke kan lave de nødvendige reformer blandt andet inden for skolesektoren

der er flere mennesker der tager del i

det har jeg også sagt i mange sammenhænge der er masser af eksempler på på lande hvor man afholder

hvor borgerne først siger nej og

siger ja fordi de enten er modne til beslutningen eller er blevet klogere så ja det er fuldstændig rigtigt og det hører jo med men det afgørende er jo at de bliver inddraget og dermed ansvarliggjort

så med hensyn til slesvig holsten

foregår det jo på kommunalt og sogneniveau det foregår ikke på

vi er enige om den del

er et forslag om statsgaranteret lån til

hvor man ville lave en egentlig

sige som indledning det som er en vigtig forudsætning for os er

i lovforslaget bliver slået fast at det ikke vil føre til ekstra udgifter hverken for beboerne eller for landsbyggefonden der er en række bemærkninger fra finans danmark som

er blevet taget hånd om

hos de finansielle virksomheder egentlig er en meget fin løsning som vil

få nogle sikre investeringer at den almene boligsektor kan drives billigere selv om det så ikke nødvendigvis er den almene sektor som sådan der høster gevinsten og at vi slipper for som land at skulle drive en statslig bank så det synes vi er en rigtig fin løsning og et godt eksempel på det samarbejdende folkestyre og vi

regeringen havde en plan om at det var halvfems halvfems procent af lånene der skulle omlægges til nogle statslån og der står så meget klart

mener vi at billigere lån til almene boliger også skal gavne lejerne gennem lavere husleje en del af provenuet for omlægningen af den almene sektors boliglån

føres tilbage til lejerne hvor det gør mest gavn dette kunne eksempelvis være i form af lavere husleje i de dyreste almene boliger

meget interessant og der havde man en idé om at man ville bruge fem hundrede million

huslejerne i nogle af de dyreste

godt tænke mig at høre boligordføreren

ved magt vi mener at man skal nedsætte huslejerne i de almene boliger som er de dyreste og som er dem der er bygget efter år to tusind om de penge som man giver dertil

råderummet hvor de bliver ført hen nu

at de vil stemme for lovforslaget om ændring af almenboligloven og det må være det lovforslag vi har her og at at provenuet fra den nye finansieringsmodel tilfalder det finanspolitiske råderum men samtidig tror jeg

i det nuværende folketing for at føre fem hundrede million

til lejerne i de dyreste almene boliger men det er vores politik og det er det vi ønsker at gøre når

ligger i et lovforslag ligesom her eller om de ligger i råderummet

råde over provenuet fra den nye model

der tilfalder

er at man bruger nogle af pengene på at nedsætte huslejen i de

statsgaranti dette er ikke bare til nybyggeri men også i forbindelse med renoveringer i det offentligt støttede byggeri

herigennem er der mulighed for at opnå lavere finansieringsomkostninger og samtidig skabe en mere gennemsigtig finansieringsmodel dette skulle kunne øge konkurrence om långivningen yderligere

ifølge beregningerne i lovforslaget

skulle det kunne nedsætte statens udgifter uden at ændre og specielt ikke øge beboernes husleje men holde det på det samme niveau der ændres ikke på at beboernes huslejebetaling fortsat vil beregnes som en andel af byggeriets anskaffelsessum som i hvert fald

staten har igennem mange år finansieret og støttet byggeri ved at benytte realkreditlån og renten er her ligesom ved alt andet byggeri lavere end andre finansieringsmåder renten på realkreditlån har været lav i mange år

statsgaranti blive endnu lavere

der er en meget lille risiko ved denne garantistillelse men hvor lille den end er eksisterer den

med de lave renter vi snakker om i øjeblikket lyder det måske ikke af meget men efter beregning af de modeller der er lavet

der samtidig udstikkes garanti fra de pågældende kommuner og det er rimeligt at kommunerne stadig væk skal stille

de enkelte kommuner der vedtager og giver tilsagn om at der kan ske nybygning eller renovering af almene boliger

forslaget handler kun om almene boliger og det

være muligt for kommuner og regioner at finansiere opførelse og drift af almene ældreboliger ved optagelse af lån i kommunekredit som det hidtil har været

skulle det ske at en boligforening kommer i økonomisk klemme som medfører at boligforeningen ikke kan videreføres eller vanskeligt kan videreføres

stadig væk være mulighed for at der kan ske støtte støtte via den såkaldte femtedelsordning som består i at boligorganisationen bidrager med en femtedel den pågældende kommune med en femtedel realkreditinstituttet med en femtedel og landsbyggefonden med tofemtedele i

staten spare omkostninger uden at det

er et renoveringsbehov ude i den almene sektor at der

og at man også godt kan se at

andre ting der kunne finansieres jeg synes jo

være meget rimeligt når man laver den her låneomlægning at det så også kommer lejerne

med de her boligforhandlinger der kører nu er lidt svært at finde penge og så har vi sådan et lovforslag her med omlægning af lån hvor

væsentligt beløb som man jo godt kunne vælge at prioritere til lavere huslejer og særlige indsatser som man

er nogle ting som ordføreren har lyttet til i ringsted som forstærker det der med at der altså

har rundtomkring men det som deres store bekymring

til renovering og nedrivning i de såkaldte ghettoområder der er en lille risiko

lån og så mener jeg også

men jeg har jo registreret at der er nogle høringssvar som siger at de synes det er rimeligt at det kommer lejerne til gode her

rigtigt at der er en meget meget lille risiko ved at

godt tænke mig at høre ordføreren om ikke det er korrekt at

og renovering af almene

er rigtig vigtigt for mig er at ministeriet oplyser at den grundlæggende model for finansiering og støtte til alment byggeri videreføres og at beboernes huslejebetaling ikke vil blive påvirket af forslaget det er noget som betyder rigtig meget for os i venstre modellen vil gøre finansieringen af almene boliger billigere og mere gennemsigtig og samtidig medføre en betydelig budgetforbedring for staten og det betyder jo dermed også en betydelig budgetforbedring for den danske befolkning samlet set har vi at gøre med et lovforslag der giver et tiltrængt eftersyn til finansieringen af almene boliger med lån ydet på grundlag af statsgaranterede obligationer

omlægge lånene til statsgaranterede obligationer for de almene boliger

har også med interesse fulgt den proces der har været hvor det

startede med nogle statslån hundrede hundrede procent

de lavede et fantastisk kompromis hvor de gik helt ned på at det kun kunne være halvfems procent i den her nye statsbank

været spændende at følge og jeg synes jo også at den her sag viser at der åbenbart har været nogle realkreditinstitutter som i årtier har haft en god forretning med

låne ud til den almene sektor

de almene boliger har været pålagt

forhold som jeg undrer mig over slet ikke er

baselkomiteens planer i forhold til den almene sektor hvor der jo har været nogle

snakke med ministeren måske skulle han høre efter

set var i gang med at sige er at der er et aspekt der slet ikke er nævnt i

løser problemerne i forhold til det som baselkomiteen tidligere har påpeget at der kunne være behov for at man havde et stærkere kapitalkrav

de lån der blev givet til den almene sektor der har jeg tidligere kunnet lytte mig til at hvis det var statslån så løste det ligesom problemet nu har vi så de her statsobligationer og det er muligt at det også løser problemet det kunne egentlig være rart

er en fordel for den almene sektor det ville

foldet ud på et senere tidspunkt altså om det her er en god løsning i forhold til det problem

som der straks er nogle i regeringen som

en tanke om at at de penge man sparer her i forhold til den almene sektor

skal ned i det finanspolitiske råderum og så betragter jeg det sådan at det

være noget man så bruger på forsvarsforliget siden

at man brugte hele beløbet eller dele af beløbet til at nedsætte

eller til at løse andre problemer hvis man ser på de pengestrømme der er

nogle udgifter i øjeblikket som som betales af beboerne

på det seneste er gået til bedre tilgængelighed og

det egentlig ikke rimeligt at staten i stedet

betalte de beløb hvis vi skal have

den almene sektor som er handicapegnede er det så ikke samfundet der burde betale den regning

være rimeligt at at noget af det her sparede beløb gik til noget af det som landsbyggefonden

i øjeblikket betaler man kunne også vælge at nedsætte huslejen og det ville være sådan to

opført siden to tusind og sænke huslejen især dér

trods alt et væsentligt beløb og det ville have de afledte effekter at der også ville være noget boligsikring en udgift for kommunerne som blev nedbragt

synes der er mange gode grunde til at se på om ikke

skulle være en anden håndtering af det her sparede beløb og at vi kunne komme frem til nogle ændringsforslag som vi kunne samle et flertal om nogle nogle forslag som

kunne styrke den almene sektor i stedet for at

jeg synes det vil være rimeligt at det kommer lejerne til gode i højere grad end det der er lagt op til

samtidig anerkender vi

er en fordel for sektoren at man kommer frem til statsgaranterede obligationer så det er en svær sag som kan løses ved at vi finder et flertal som vil

skurrer i et par liberale ører som mine at staten nu skal til at garantere lån for almindelige boliger men det er altså også en borgerlig liberal kerneværdi at vi forvalter borgernes penge bedst muligt denne nye ordning betyder at staten kan sikre de almene boligers finansiering på en billigere måde

seks er forslag til lov om ændring af lov om almene boliger

grundlag af statsgaranterede obligationer ligesom enhedslistens ordfører

vi selvfølgelig også positive over for at

til finansiering så helt overordnet set er nedbringelse af den almene boligsektors låneomkostninger jo ikke noget som nogen af partierne kan være imod på trods af det

mener vi også at den ordning rummer en række mindre gode tiltag først og fremmest

almene boligers konkurrence på boligmarkedet fordi beboerne ikke opnår nogen besparelse ved lavere husleje hertil rummer forslaget så et forbud mod bindingsklausuler

yderligere komplicere beregningen af landsbyggefondens bidrag til nybyggeri herunder nutidsværdiberegningen af landsbyggefondens fremtidige ydelser vi vil som landsbyggefonden sætte spørgsmålstegn ved beregningsmodellen for differensrenten og de uigennemskuelige konsekvenser for landsbyggefondens udgifter til renoveringsstøtte en ny model for finansiering af almene boliger med lån ydet af statsgaranterede obligationer vil medføre store besparelser som udelukkende her kommer staten til gode det mener vi faktisk ikke er rimeligt over for en almen boligsektor der er presset og over for de almindelige lejere

vi finder at provenuet er bedst investeret i i den almene branche og i hvert fald målrettet også noget af den til at fremskynde nedbringelse af branchens gæld herunder især

som ellers fortsat vil medføre meget betydelige udgifter for husleje og støtteordninger de næste tredive år desuden giver forslaget ikke beboerdemokratiet eller den almene branches professionelle nogen som helst muligheder eller incitamenter til at drive landets almene boliger som den kollektivt ejede boligforsyning

havde hellere set en forenkling af de almene boligers belåning og finansieringsforhold der klart sigter mod at gøre den almene boligsektor selvfinansierende med så lave kapitalomkostninger og huslejer som muligt enhver forestilling om selvfinansiering af den almene boligbranche fordrer at vores lovgivning og finansielle forhold understøtter at hver enkelt boligafdeling på sigt bliver økonomisk og socialt bæredygtig og det er lovgivernes ansvar at gøre en sådan udvikling mulig og i øvrigt at sikre at branchens operatører også holdes op på dette ansvar med et stærkt offentligt tilsyn selvfinansiering af den almene sektor kræver således at vi giver hver enkelt boligafdeling rimelige interne og eksterne konkurrenceforhold på deres boligmarked og dermed fokus på reelle driftsvilkår for de enkelte boligafdelinger

ønsker vi at skabe en bedre balance på boligmarkedet ved i højere grad at støtte solidariske boligformer vi vil sikre at eksisterende almene boliger er attraktive og derfor mener vi at den almene sektor skal sættes mere fri alternativet foreslår at folketinget og regeringen gennemgår finansieringen af landets almene boliger og fremlægger en forenklet og gennemskuelig model for finansieringen af alment boligbyggeri herunder de fremtidige muligheder for egenfinansiering indbetalinger til landsbyggefonden og anvendelsen af disse midler alternativet ønsker en bæredygtig almen boligsektor såvel økonomisk som socialt klima og miljømæssigt

i langt højere grad understøtter mobiliteten fysisk og socialt i vores samfund

en minister fra liberal alliance foreslog at lave en statsbank der skulle låne ud til den almene sektor efter en del polemik

også internt i regeringen er det så blevet til at det stadig er bankerne der skal låne ud men med statsgaranti

det sparer så stadig væk i hvert fald ifølge ministeriet det offentlige for en lille milliard kroner fordi man kan få lavere renteudgifter på de lån

man er endt med en en ganske socialliberal løsning hvor hvor staten

der alligevel skal afholde udgifterne går ind og garanterer

de her lån men at det stadig er de fordele der er ved markedet i forhold til prissætning som som gælder og i forhold til at vurdere boligerne

har man fundet en god løsning mellem det statslige

er god radikal politik og derfor kan vi

de hidtidige realkreditlån har været alt for dyre i betragtning af

at den reelle risiko har været meget meget lav sf foreslog allerede for mange år siden at man lagde om til statslån dengang blev det kaldt socialisme

hvorfor for eksempel genudlån til sund bælt så ikke er socialisme man det er bare sund fornuft også en slags sf

tidligere har foreslået det er vi faktisk rigtig glade for

model med realkreditsektoren på plads der indebærer de samme fordele og efter sigende endda en lidt større gevinst for staten så

ikke nogen problemer med det selv om det ikke er helt klart hvorfor modellen giver et større provenu skyldes det måske den måde man har regnet på for at imødekomme de lettere hysteriske røster om at statslån er socialisme kunne man spørge

ind for låneomlægningen der er ingen grund til at obligationsejere og institutter institutter skal tjene mere på den almene boligsektor end højst nødvendigt derimod er det trist at staten vil hjemtage hele gevinsten der er ingenting til lejerne boligejerne har fået stor glæde af den lave rente det har de almene lejere ikke fordi deres boligudgifter er helt løsrevet fra markedsrenten boligejerne fik også en usikkerhedsrabat på tyve procent i boligskatteforliget de almene lejere har ikke fået noget

gammelt alment byggeri er ikke urimelig men lejen i nyt og nyere byggeri er meget høj og det betyder paradoksalt nok at det er svært at tiltrække økonomisk godt stillede borgere til disse boliger dem der flytter ind er i højere grad dem der kan få boligstøtte det er en ghettomekanisme om noget og det er rigtig ærgerligt at regeringen ikke har afsat bare en del af provenuet til at lette startlejen i nyt alment byggeri i øvrigt står der i bemærkningerne det er transport bygnings og boligministeriets vurdering at beboerbetalingen bliver den samme som i dag

hvorfor er det kun en vurdering og kan det være forkert sådan at beboerbetalingen faktisk stiger kan vi få en garanti for at det ikke sker

pengene kommer foreløbig ned i statskassen

kan vi håbe på at vi senere kan skabe et flertal for at gøre noget ved lejen i den almene sektor for nogle af de her

som er støttet af landsbyggefonden konkret

åbner forslaget op for at realkreditinstitutter får mulighed for at udbyde lån baseret på obligationer med

hvilket jo alt andet lige vil medføre en billigere finansiering og dermed også en betydelig varig budgetforbedring for staten det indgår i aftalen med realkreditinstitutterne at de skal betale en garantiprovision til staten for garantien

med en negativ økonomisk konsekvens for institutterne såfremt staten lider tab på sine garantier jeg synes det er lykkedes

finde en rigtig fin balance i aftalen

man både opnår de fordele der er ved at bruge en privat udbyder realkreditinstitutterne samtidig med at man opnår de fordele der er ved at

risikerer man en svækket kreditvurdering

er elementet om belønning gennem tilbagebetaling af garantiprovision et væsentligt element i lovforslaget som sikrer at de økonomiske incitamenter peger i den rigtige retning

bakker det konservative folkeparti naturligvis op om lovforslaget vi mener der er fundet en fornuftig balance i den nye model til finansiering af almene boliger og samtidig får vi

hele fordelen af det det virker ikke særlig afbalanceret hvis nu man havde lavet en en ændring som medførte at lejerne fik halvdelen af fordelen

betale til den almene sektor når vi opfører nye boliger

et væsentligt beløb hvis man lavede det afbalanceret sådan at lejerne fik gavn af halvdelen af det man kan sagtens finde på noget hvor det er afbalanceret uden at at det er statskassen der får hele beløbet

afbalanceret i og med at man har lavet den her aftale med realkreditinstitutterne og det betyder jo

at lave en korrekt kreditvurdering

den rigtige retning det er den balance jeg taler om når jeg siger at der er en fornuftig balance i den aftale som staten

for de lån de har haft staten har været inde at forhandle noget som gør at de ikke kan tjene så meget på lån til den almene sektor fremadrettet og dermed sparer staten nogle penge som man putter lige i baglommen

samtidig med at man har en almen sektor som har et kæmpe renoveringsbehov og andre udfordringer der skal løses jeg synes ikke

i højere grad blev tjent af investorer

man en højere rente måske endda en højere rente i

den fælles statskasse og så må vi jo så tage en diskussion om hvad de penge skal bruges til det gør vi jo løbende herinde men i hvert fald

må vi da kunne være enige om at det handler om om at få mest muligt ud af

ordførerne for den positive modtagelse af lovforslaget med lovforslaget moderniseres finansieringsmodellen for det almene byggeri målet er at kombinere fordelene ved privat långivning med fordelene ved en statslig finansiering lovforslaget giver en både billigere og mere gennemsigtig finansiering efter en omvej over et udspil om egentlige statslån

med forslaget vil den grundlæggende model for finansiering og støtte af alment byggeri blive videreført udlånet vil fortsat blive varetaget af realkreditinstitutterne staten vil fortsat yde støtte til beboernes ydelsesbetaling beboernes huslejebetaling vil ikke blive påvirket af lovforslaget realkreditinstitutternes fortsatte medvirken er en klar fordel da institutterne har et indgående kendskab til den almene boligsektor det nye er at staten fremover stiller en

for udlån til nybyggeri og renovering af almene boliger det giver en lavere rente på lånene og dermed lavere statslige udgifter til ydelsesstøtte en statsgaranti skal ikke være gratis hvorfor det er rimeligt at realkreditinstitutterne skal betale garantiprovision

men skal betale en passende del

regeringen er naturligvis optaget af at realkreditinstitutterne fortsat skal have hånden på kogepladen ved kreditgivningen derfor indeholder forslaget en aflønningsprovision

institutterne skal for alle lån betale et mindre beløb til staten som det enkelte kreditinstitut får tilbage

årets udgang hvis staten ikke har oplevet tab på lånene det giver institutterne incitamenter til en fortsat høj kvalitet i kreditgivningen og en tilskyndelse til også i fremtiden at deltage i de såkaldte femtedelsløsninger i den sammenhæng er det vigtigt at kommunerne også fortsat har hånden på kogepladen derfor bibeholdes den nuværende kommunale garanti nu bare som en regaranti til staten renovering af almene boliger med støtte fra landsbyggefonden vil også være

baseret på statsgaranterede lån

bliver tilbageført til staten det foreslås samtidig at optagelse af støttede lån til almene boliger fremover ikke må indeholde bindingsklausuler dermed vil der ikke længere være en begrænsning på at kunne flytte lån mellem forskellige kreditgivere det vil fremme konkurrencen mellem kreditinstitutterne om at tilbyde de lavest mulige bidrag på lånene fordelene ved den moderniserede finansieringsmodel skal naturligvis ikke kun gælde for nye lån

vil den moderniserede finansieringsmodel give en billigere og mere gennemsigtig finansiering af almene boliger forslaget indebærer en betydelig budgetforbedring for staten som er anvendt til at finansiere forsvarsforliget til slut vil jeg gerne endnu en gang takke for de positive bemærkninger jeg ser frem til udvalgsbehandlingen i samme positive

skulle forstås sådan at den almene sektor og ændringerne af lånene

så forstå at de er og det skal så lige forbi

en anden kasse i finansministeriet så det går ind i det finanspolitiske råderum

det finansierer de her nye kampfly tak for ærligheden

den anden ting er omkring det her dilemma der har været med baselkomiteens krav på et tidligere tidspunkt det fremgår heller ikke af lovforslaget om det her ligesom løser det problem der tidligere har været italesat som noget som kunne være fordyrende for den almene sektor

om indkøb af nye kampfly blev lavet langt tidligere end den her aftale og at den er finansieret finansieret af noget andet men som sagt ikke ekspert i forsvarspolitik så det kan være at jeg tager fejl men det er rigtigt

skaffet ved det her forslag angående basel må jeg også melde pas den slags erhvervsregulering hører under erhvervsministeren

via at de får omlagt deres lån

finansiere et forsvarsforlig det er immer væk en en lidt mærkelig ekstra skat

egentlig godt tænke mig at høre ministeren

hvis man i folketinget ændrede finansieringen af de private boliger til

husejere så skulle bidrage med et eller andet ekstra

hos lejerne i den almene sektor for at finansiere et forsvarsforlig det er lånene til den almene sektor som bliver billigere hvorved statens ydelsesstøtte til den almene sektor bliver mindre fordi omkostningerne er mindre

men det er typisk for enhedslisten nogle gange at man kommer til at sige ting som simpelt hen er usande for at promovere sin nogle gange ikke alt for lækre politiske dagsorden der handler om at vi skal have socialisme og kommunisme i det her samfund

forhandlingen er åbnet og jeg giver ordet til fru astrid krag som ordfører for socialdemokratiet

ældreordfører prioriterer jeg at komme så meget som muligt rundt i landet og besøge borgere og

jeg har været med sosuer og sygeplejersker på hjemmebesøg hos ældre borgere

de besøg har jeg mødt mange dedikerede ledere og medarbejdere der brænder for deres arbejde og brænder for at skabe en værdig pleje og omsorg for de ældre jeg har været med

til ugentlig fællessang på flere plejeafdelinger i guldborgsund jeg har været til den hyggeligste høstfest i demenslandsbyen i faxe jeg har deltaget i erindringsdans i næstved og været til gallamiddag på et plejehjem på

velkomne og man inddrager og lytter til dem

føles det rigtig godt at være ældreordfører men desværre er der jo også steder hvor hverdagen for de ældre er en anden hvor der bliver løbet alt for stærkt hvor der ikke er medarbejdere nok på vagt

er afsat nok tid til at hjemmehjælperen kan nå alle besøgene på sin køreliste hvor de ældre føler sig i vejen og til besvær selv om meningen jo er at de skal have en god hjælp hvor man kommer ind i en negativ spiral med for dårligt arbejdsmiljø sygemeldinger øget pres på de medarbejdere der er tilbage afskedigelser dårlige rammer for omsorgen for de ældre der måske reagerer med en øget grad af aggression hvis de er udadreagerende i deres demenssygdom

med jævne mellemrum rammer medierne med et brag og andre gange får lov til at glide under radaren

står det klart at der fortsat er en uhyre vigtig opgave for kommunerne og for os her i folketinget i forhold til at sikre en ordentlig kvalitet i vores ældrepleje derfor har vi i socialdemokratiet set utrolig meget frem til at behandle det lovforslag vi står med her i dag det er vigtigt at vi nu i en fire årig forsøgsperiode får et nyt uafhængigt tilsyn der skal følge op på kvaliteten af den pleje og omsorg vi giver ældre der har brug for hjælp i hverdagen uanset om

det nye tilsyn udspringer som bekendt af satspuljeaftalen fra sidste år som alle folketingets partier med undtagelse af enhedslisten har indgået for

var det i forhandlingerne vigtigt at det nye kvalitetshensyn ikke bare handler om at kontrollere kommunerne og slå dem oven i hovedet der hvor kvaliteten ikke lever op til den faglige standard man kan forvente for os er det helt afgørende at det nye tilsyn har fokus på læring så det ikke bare handler om

konstatere fejl og mangler men at man de steder hvor kvaliteten

vejledning og rådgivning til hvordan man kan gøre det bedre derfor

vi også godt tænke os at der var en klarere kobling

det nye nationale videnscenter for en værdig ældrepleje

det gjorde det to gange i en af de indledende bemærkninger men vi kunne fra

side godt tænke os at det blev udbygget i bemærkningerne

set også var noget vi brugte en del krudt på under forhandlingerne så det kan være ministeren

fremgår tydeligere for

jo brug for en fælles forståelse af hvad god kvalitet er og ikke mindst hvordan vi så får greb om en vurdering af den kvalitet derfor mener vi i socialdemokratiet at det er oplagt at det nye tilsyn og de nye indikatorer der skal til at udvikles

som man redegør godt for i lovforslaget skal tænkes meget tydeligt sammen med det

er afsat midler til og arbejdet er i gang det kan altså med fordel

og når jeg siger samtænkning gælder det hele vejen rundt for

for os at vi med lovforslaget ikke kommer og pålægger de ansatte i ældreplejen en masse nyt bureaukrati men at de nye målepunkter kan erstatte nogle af de registreringer der i forvejen foretages i dag så vi ikke tager tid fra plejen og omsorgen

er en forsøgsordning er hvordan vi med tilsynet sikrer at det er de rigtige fisk vi får i nettet så at sige altså hvordan tilsynet udvælger de plejehjem friplejehjem eller hjemmehjælpsenheder

i størst risiko for ikke at levere en ordentlig ældrepleje med værdighed og kvalitet for de ældre altså hvad der skal udløse et tilsynsbesøg fordi vi jo ikke kan dække alle

at styrelsen for patientsikkerhed frem mod den første juli i år hvor det nye tilsyn træder i kraft vil udvikle risikoparametre som de skal bruge det er rigtig positivt og

løbende kan justere de her risikoparametre i takt med at vi forhåbentlig kommer til at få en hel masse læring og rigtig god viden ud af det her

også ligesom i øvrigt ældre sagen og andre høringsparter optaget af at der skal være en let og synlig indgang for de ældre der modtager hjælp og for deres pårørende i forhold til at gøre tilsynet opmærksom på kritisable forhold

over for at de kommunale ældre og seniorråd kan spille en større rolle det har de selv efterlyst i deres høringssvar jamen de kan spille en større rolle både i forhold til

det vil vi prøve at forfølge lidt nærmere i udvalgsbehandlingen

kan støtte lovforslaget og jeg skulle hilse og sige på vegne af min radikale kollega der ikke kunne være her i dag at de

tilsyn med ældreområdet er faldet i

jævnligt følger op på hvordan det går med de tilbud man har som kommune

ligge en barriere for hvor skrapt og hårdt man egentlig går til tingene når man fører tilsyn med sig selv for det eksterne tilsyn der har været

understrege den udvikling hvor ældreplejen er gået fra

hjælp til at leve det liv man gerne vil til at ældreplejen er sådan en slags sygepleje og at

derfor er vi glade for at vi nu også får et tilsyn som har fokus på de mere

om omsorgen og om det sociale nu også er i orden

jeg har set eksempler for eksempel et plejehjem i dianalund hvor der var en meget uværdig tilgang til

faktisk lige op til de her afsløringer været igennem et tilsyn uden anmærkninger det viser lidt at de tilsyn vi i hvert fald har haft indtil nu ikke har haft den effekt som vi ønskede at de skulle have

derfor er det rigtig godt at vi nu får et nyt blik på ældreplejen at vi forhåbentlig kan vende tilbage til en

diskussion om at ældreplejen er mere og andet end at holde folk i live

vi deler også socialdemokraternes

om at der nok er en grænse for hvor langt man kan komme med trusler om lukninger og udstedelse

at samtænke det her med det nye videncenter for værdig ældrepleje og deres rejsehold det kunne alt andet lige være bedre at man dømte nogle til at lære i stedet for bare

det skal blive bedre men

på vej og sikre at det bliver bedre

molen og ta imod duglette perlestænk af hav når det glitrer i solen sådan starter gnags deres sang når jeg bliver gammel og mon ikke

er sådan de fleste af os drømmer om at livet skal tage sig ud når vi selv bliver gamle jeg gør i hvert fald

så umådelig trist når jeg læser i avisen at der er ældre der ikke får den nødvendige pleje og omsorg når ældre ligger i sengen hele formiddagen når ældre ikke får skiftet ble og ligger våde og kolde i sengen eller ikke kan komme på toilettet når de trænger det er ganske enkelt ikke i orden det er uværdigt heldigvis

ældre som oplever professionel omsorg duften af frisk tilberedt mad der

sig i stuerne personale som tilrettelægger fællesspisning og cykelture og tager sig tid til at lægge et puslespil det er et værdigt liv at blive set

vi har som samfund en særlig forpligtelse til at passe godt på vores borgere unge som ældre

ikke kan råbe vagt i gevær har vi en forpligtelse til at passe på vise omsorg for og sikre at tingene omkring dem og hverdagen i det hele taget er i orden det er derfor at

dag førstebehandler et lovforslag der handler om et styrket tilsyn på ældreområdet med lovforslaget indfører vi nu et uafhængigt risikobaseret tilsyn som skal supplere kommunernes nuværende tilsyn tilsynet skal holde ekstra skarpt øje med de steder hvor der vurderes at være størst risiko for at plejen ikke lever op til den ønskede kvalitet i sundhedsvæsenet taler vi ofte om patientsikkerhed men hvad med alle de borgere som af den ene eller den anden grund bor på plejehjem har de ikke et krav på

og et styrket tilsyn er en af nøglerne til at sikre en værdig pleje og omsorg for vores ældre det er en umådelig vigtig pointe for os i venstre ligesom det er af afgørende betydning for os at der er varme hænder nok til at drage omsorg for den enkelte fra venstres side har vi sendt et klart signal om at vi ønsker flere varme hænder det har været nogle triste år under thorningregeringen med en negativ vækst i kommunerne og det kan man vel også godt antage er gået ud over ældreområdet med værdighedsmilliarden har vi sammen med dansk folkeparti fra to tusind og seksten afsat midler så kommunerne kan arbejde med at sikre alle borgere en mere værdig ældrepleje størstedelen af midlerne er gået til varme hænder i ældreplejen ja faktisk hele ni og firs procent i to tusind og atten og det glæder mig utrolig meget men ikke nok med at kommunerne har fået en ekstra milliard værdighedsmilliarden hvert år til en mere værdig ældrepleje vi har også med finansloven for to tusind og atten afsat

ekstra om året til varme hænder kvalificeret personale har en umådelig stor betydning for den enkeltes pleje og omsorg men det gør det jo ikke alene et værdigt ældreliv handler også om at

mennesker er forskellige og har forskellige præferencer livet igennem derfor er det afgørende for os i venstre at vi skaber rammer som for eksempel klippekortsordningen og giver den enkelte mulighed for at vælge aktiviteter som man har lyst til det kan være en tur til barndommens gade en cykeltur i en rickshaw manicure i den lokale salon eller hvad det nu kan være

at give mulighed for at man på de enkelte plejehjem kan lave mad i små lokale køkkener hvor vores ældre kan hjælpe til og nyde duften af frisk tilberedte frikadeller eller flæskesteg

vi afsatte fire hundrede og fem og tyve million kroner til køkkenpuljen som ni og tyve kommuner i øvrigt har valgt at gøre brug af afslutningsvis vil jeg gerne takke ordførerne i satspuljekredsen for godt samarbejde jeg er spændt på hvor forsøgsordningen med et fire årig t styrket tilsyn med styrelsen for patientsikkerhed i spidsen fører os hen når vi nu sammen bevæger os ned ad den sti som hedder et uafhængigt risikobaseret tilsyn

af tillid til et reaktivt tilsyn hvor styrelsen har mulighed for at reagere på baggrund af en begrundet mistanke og at det vil være et plus i bogen til målet om en mere værdig ældrepleje ligesom årlige sammenfatninger observationer og vurderinger forhåbentlig vil øge mulighederne for et bedre overblik over plejen og omsorgen for vores ældre venstre kan støtte lovforslaget som

kollegaer har sagt her fra talerstolen før

et lovforslag som udmønter en aftale fra satspuljen det handler om et forsøg med

et nyt og uafhængigt tilsyn

dele af ældreplejen hvor man vurderer der er en særlig risiko for at kvaliteten ikke er i orden

at enhedslisten jo ikke er med i aftalen bag og det er helt rigtigt vi er ikke en del af satspuljeforhandlingerne

nemlig at vi ikke synes det er en

rimelig finansiering den findes jo ved at man undlader

regulere overførselsindkomsterne blandt andet folkepensionen førtidspensionen og diverse

arbejdsløshedsydelser i takt med den

velstandsudvikling som som vi andre får gavn af så det er altså årsagen til at vi ikke indgår i forhandlingerne og dermed heller ikke er en del af den her aftale indholdet af selve lovforslaget kan vi

jeg synes egentlig også det er klogt at det er organiseret som et forsøg for det er meget vigtigt at vi

lave tilsyn på andre områder sikrer os at det er et tilsyn som er lærende med streg under det som det mest afgørende og selvfølgelig effektivt altså

en unødvendig tidsrøver for for personalet det er der bestemt en risiko for og derfor

det kunne være det der var årsagen til at kvaliteten ikke var i orden derfor er

en af de ting man godt kan bemærke fra tilsynets side er

det vil jo ofte være forklaringen på at kvaliteten ikke er i orden ikke altid men det kan

jeg bare afslutningsvis nævne et eksempel på det som

dele af ældreplejen som man ellers har varslet strejke for og som man nu må undtage fra den strejke fordi man ikke kan stille med et nødberedskab eller et nødberedskab der svarer til den bemanding

til daglig det er i hvert fald

som vi ellers forventer og stiller krav om

at indføre et uafhængigt tilsyn som skal føre tilsyn med at den personlige hjælp omsorg og pleje på plejehjem har den fornødne kvalitet når kommunen fører tilsyn er

jo i princippet sig selv man kontrollerer man er både køber og konkurrent

så det tilsyn som styrelsen for patientsikkerhed her i en forsøgsperiode fra den første juli to tusind og atten

enogtredivete december to tusind og en og tyve skal udføre vil være målrettet de steder hvor man vurderer at risikoen

mener vi ikke der er brug for mere kontrol af de ansatte men det er vigtigt og helt naturligt at kommunerne som har visiteret ydelserne til den enkelte ældre også sikrer sig at der er overensstemmelse mellem den visiterede ydelse og kvaliteten af den leverede ydelse vi ønsker ikke at medvirke til at opbygge et nyt bureaukrati men vi vil gerne medvirke til at skabe en højere grad af sikkerhed og uvildighed i tilsynet med den hjælp som kommunen og private leverandører leverer da man tidligere indførte det risikobaserede tilsyn blev antallet af tilsyn begrænset og det blev i høj grad overladt til kommunerne at sikre vores ældre

menneskers sundhed og trivsel på plejehjemmene og i hjemmeplejen med denne aftale bygger vi et ekstra uafhængigt tilsyn oven på kommunernes eksisterende tilsyn som altså fastholdes

dem skal vi for alt i verden sørge for at vi får færre af i hørsholm hvor fru pernille schnoor bor har de netop i februar

oplevet en af de mange tragiske sager som vi skal gøre alt for at undgå en beboer på

efter at hun igennem ti dage fik gigtmedicin dagligt selv om gigtmedicinen skulle have været givet ugentligt hun måtte selv ringe efter lægen for at blive indlagt fem dage senere afgik hun ved døden den slags fejl kan desværre ske men det tragiske her er at embedslægen allerede i to tusind og seksten konstaterede fejl på medicinområdet på stedet

haft konsekvenser for patientsikkerheden dengang kaldte formanden for social og seniorudvalget tilsynets fund for skønhedsfejl han udtalte

at kommunalt ansatte ikke kan eller bør bruges til at føre tilsyn fordi de ikke kan betragtes som uvildige og det er vigtigt at dette ekstra tilsyn altså kommer ud over det kommunale tilsyn sidst men ikke mindst vil alternativet også gerne anerkende danske ældreråds bemærkning i deres høringssvar om at inddrage borgernes og de pårørendes oplevelser og erfaringer det undrer os hvis borgernes

inddrages og vi vil derfor i udvalgsarbejdet spørge nærmere ind til det

som styrelsen for patientsikkerhed er i gang med og skal være færdig med i juli to tusind og atten

alternativet vil gerne medvirke til at vi ser så få triste uværdige og tragiske sager som overhovedet muligt i ældreplejen og vi støtter derfor l

blafrer ærlig talt ofte lidt i luften

netop kvaliteten i ældreplejen for mens vi i sf mener at alt for mange kedelige beretninger om alt for ringe ældrepleje også hænger sammen med at flere og flere ældre skal deles om de samme for få penge

at det er et fælles ansvar al den stund at loven og kommunernes økonomi er folketingets ansvar mens kommunerne ganske rigtigt har ansvaret for udmøntning af loven

jeg det havde været nødvendigt at oprette et nyt tilsyn på ældreområdet hvis regeringen havde bakket et par gode sf forslag op som dels skulle sikre at kommunerne får tilsvarende flere ressourcer

ældre får ret til faste hjælpere de to forslag ville nemlig tilsammen afhjælpe det stigende pres på ældreplejen

ældreplejen bør ikke være til diskussion og det overrasker mig derfor heller ikke at foa i dag kan konstatere at man på ældreområdet har store problemer med at oprette nødvendige nødberedskaber fordi der ganske enkelt ikke er fastansat social og sundhedsassistenter nok til at dække den livsnødvendige pleje og omsorg det er en katastrofe min bekymring for ældreområdet deles af ældre sagen hvilket også fremgår af høringssvarene til det her lovforslag ældre sagen så nemlig gerne at tilsynene kunne række til alle plejeenheder det er et udtryk for massiv bekymring for ældreplejen når det er sagt

af den her aftale ikke er lige ud ad landevejen det påpeger både kommunerne

sygeplejeråd da også for modsat sundhedsloven hvor man allerede har erfaringer med tilsyn

de lovmæssige krav til ældreplejen ikke helt så åbenlyse

leve op til servicelovens forpligtelser og da ældres rettigheder i forhold til ældrepleje altså ikke er

i granit beror kommunernes standarder jo også på en skønsmæssig betragtning

vigtigt at vi følger arbejdet med det styrkede tilsyn på ældreområdet tæt at vi i det opfølgende arbejde tager bestik af de udfordringer og dilemmaer som jeg tror at tilsynet vil støde på derude i virkelighedens ældrepleje

med det her forslag i princippet øger bureaukratiet og de administrative omkostninger for ældreplejen tror jeg også at det er en nødvendig omvej til en drøftelse af hvad vi samlet set forstår ved en værdig ældrepleje jeg ser i den forbindelse især frem til at følge udviklingen af risikoparametre og målepunkter så sf er en del af satspuljeaftalen vi har været med til at drøfte det her forslag og vi støtter også forslaget

og for bemærkningerne til lovforslaget om et styrket tilsyn på ældreområdet jeg synes vi er kommet godt omkring lovforslaget og formålet med at styrke tilsynet på ældreområdet lovforslaget udmønter jo den politiske aftale om et styrket og uafhængigt tilsyn som regeringen og satspuljepartierne indgik sammen i forbindelse med satspuljeaftalen på ældreområdet

en og tyve den politiske aftale om et styrket tilsyn på ældreområdet udsprang

med den hjælp som kommunerne selv leverer

at afprøve et tilsyn som gennemføres med udgangspunkt i nogle indikatorer for

ikke har den nødvendige kvalitet der var enighed om

på fire år skulle føre tilsynet vi var også enige om at modellen for afprøvningen af et uafhængigt og risikobaseret tilsyn på ældreområdet skal bygge på den model vi har med det nuværende risikobaserede tilsyn med den sundhedsfaglige behandling og endelig var

enige om at fastholde det nuværende tilsyn

at det er styrelsen for patientsikkerhed som skal føre det risikobaserede tilsyn med ældreplejen hen over en fire årig forsøgsperiode vi har lagt os op ad de samme lovgivningsmæssige rammer som gælder for det risikobaserede tilsyn på sundhedsområdet det gælder for eksempel i forhold til reglerne om registreringen af enheder muligheden for at styrelsen kan give påbud om krav til den sociale og plejefaglige indsats samt om nødvendigt at kunne skaffe sig adgang til en enhed

får en række beføjelser for at kunne føre det uafhængige tilsyn

et udviklingsarbejde i styrelsen for patientsikkerhed frem mod den første juli to tusind og atten hvor lovforslaget træder i kraft udviklingsarbejdet skal bidrage til udviklingen af de kriterier og indikatorer som styrelsen skal bruge i det nye risikobaserede tilsyn med ældreplejen i lovforslaget er det nye tilsyn afgrænset til at gælde for en forsøgsperiode frem til den enogtredivete december to tusind og en og tyve og det betyder at styrelsen for patientsikkerhed gennem hele perioden kommer til at udvikle på tilsynet i takt med den viden og erfaring som kommer med tilsynet det betyder også at der er elementer omkring det nye tilsyn som først bliver udviklet i løbet af foråret og frem til den første juli i år og som vi derfor ikke på nuværende tidspunkt kan konkretisere så meget så vil jeg

socialdemokratiets og dansk folkepartis ordføreres

at det nye nationale videnscenters rejsehold kan sparre og rådgive

konkrete praksisnære udfordringer som opleves ude på plejehjemmene eller i hjemmeplejen og som tilsynet har påtalt ved deres

til ordførerne for modtagelsen af lovforslaget og for debatten i dag

den videre behandling af lovforslaget og de spørgsmål som udvalget måtte stille

forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til sundheds og ældreudvalget

åbnet og den første ordfører at byde velkommen til er

for selvrosende herre formand også en velkomst til jer på tilhørerrækkerne fra mig lovforslaget

udmønter ligesom det forrige lovforslag en del af den satspuljeaftale som folketingets partier minus enhedslisten

selv at flytte eller skulle sende sin gamle far eller mor på plejehjem

vel en af livets helt markante beslutninger at skulle træffe for de fleste det kan være svært at nå dertil og når man så er nået dertil

kan det være svært at finde vej gennem de forskellige tilbud og profiler de forskellige

den tilbudsportal der findes i dag giver ikke tilstrækkelig hjælp da den hverken er målrettet svækkede borgere eller deres pårørende som søger oplysninger om potentielle plejehjem plejeboliger eller

skal hjælpe de ældre borgere pårørende med den til tider uoverkommelige beslutning det afgørende er at den kommende

får skabt den gennemsigtighed der vil sikre de ældre borgere og deres pårørende bedre informationer til at træffe et godt og informeret valg

være med til at understøtte borgernes selvstændighed og indflydelse på eget liv også når man ikke kan selv længere kræver kvalitet og aktualitet i de oplysninger der vil være at finde

vi socialdemokrater også rigtig godt tilfredse med at regeringen foreslår at iværksætte en brugerundersøgelse der skal afklare hvilke informationer de ældre og deres pårørende efterspørger sådan som jo også danske ældreråd har efterlyst i deres høringssvar

ikke ender med at blive endnu en papirtiger endnu en runde unødig bureaukrati for det har ældreområdet ikke brug for det afgørende at vi sikrer en let tilgængelig registrering så kommuner og øvrige ikke skal bruge unødig tid men fortsat kan bruge tiden på kerneopgaverne for de ældre vi må ikke komme derhen at et omfattende arbejde med indberetninger og dokumentationsmængder sker på bekostning af de ældre heller ikke selv om det betyder at plejehjemsportalen bliver nok så flot

kan vi støtte lovforslaget som det ligger her og vi skulle hilse fra kollegerne i det radikale venstre og sige at de også kan støtte lovforslaget som det ligger her

det kunne man læse blot to dage før juleaften forrige år

overskriften fik mig til at tænke det var alligevel

det virkelig så skidt til derude i det ganske land at der ikke længere er råd til julen på plejehjemmene

var det ikke på grund af mangel på penge at julen var blevet aflyst at gåsen ikke var blevet sendt til bageren og at nisserne var forment adgang til gangene nej det var fordi man havde en forstander som var medlem af jehovas vidner

det var de ældre jo noget forundrede over det havde de jo sådan set ikke tænkt over

søge en plads på karstensminde plejehjem

det fik mig til at gå til ældreministeren thi det kan jo ikke være rigtigt at man ikke kan vide de her meget grundlæggende ting om hvor man skal

oplyst om på forhånd

det blev til et satspuljeinitiativ omkring den her plejehjemsportal

nu får borgerne muligheden for at vælge om man vil på et plejehjem som har et særligt fokus på musik og sang eller

med måske et religiøst værdigrundlag

eller alt mulig andet som man kan forestille sig

bliver lavet frisk mad hver dag på plejehjemmet

ja det er vel nærmest kun fantasien der sætter grænser for hvordan plejehjemmene nu kan beskrive sig selv

borgerne kommer til at bo dér hvor de føler sig hjemme det er måske en vigtig diskussion som vi skal blive langt bedre til jeg ved at ældreministeren er god til konsekvent

pludselig blive meget tydeligt for borgerne hvis der er en kommune der svigter sit ansvar i forhold til

af forskellige muligheder på plejehjemsområdet hvis man kan gå ind og se på en portal

når man vil hjælpe sine forældre med at blive skrevet op til et plejehjem at der ikke er nogen steder som har et særligt forhold til for eksempel dyr eller udeliv til trods for at man bor i en stor landkommune hvor der er rigtig mange ældre

har boet hele deres liv tæt sammen med dyr og natur så kan man bruge den her plejehjemsportal

så at sige at undersøge markedet og til at lægge pres på sine lokalpolitikere

andet end en opgave man skal løse fordi det står i loven

det faktisk er noget man har nogle tanker og nogle ideer om

at man nu får muligheden for at kunne træffe et oplyst valg om hvor man gerne vil bo

det mest essentielle i livet hvor bor man

men omvendt er vi også glade for at man nu bedre på et oplyst grundlag kan tage en debat om

og at man kan få sat fokus på de steder hvor det halter og

man burde tilbyde

er svær for nogle og let for andre uanset hvilken tilgang man har er en plejehjemsbolig for de fleste mennesker den sidste bolig på livets vej og så afgørende at man har

bedste forudsætninger for at vælge rigtigt når man skal vælge det sidste

vi behandler i dag et lovforslag som skal gøre det både lettere og mere trygt for ældre og deres pårørende at vælge det helt rigtige plejehjem vi er alle forskellige vi har forskellige præferencer og forskellige behov lige fra de første

til de sidste år i livet fra vugge til krukke om man så må sige livet er som et tæppe det er vævet af tråde i forskellige farver nogle er lyse andre er mørke og det skal valget af det sidste hjem også afspejle

med lovforslaget som vi behandler

etableres en plejehjemsportal som skal indeholde oplysninger om plejehjem plejecentre og friboliger portalen vil indeholde informationer om de enkelte plejehjem og boliger det kan være værdigrundlag hvordan man fejrer jul om man overhovedet fejrer jul og om man må have sin elskede hund eller kat med når man flytter på plejehjem det kan være forhold omkring religion ture ud i det blå og fællesspisninger hvordan man inviterer pårørende ind og meget meget mere

til hjemmet og hvilken hverdag man som beboer kan forvente det handler om værdighed og om at man som ældre kan foretage et valg på så oplyst et grundlag som muligt når de sidste tråde i livets tæppe skal væves

afgørende at vi har et skarpt fokus på et værdigt liv for vores ældre med værdighedsmilliarden har vi sammen med dansk folkeparti løftet ældreplejen og sikret flere varme hænder til at passe godt på vores ældre

og værdig pleje har mange ansigter for mig handler det blandt andet om at man bliver set og hørt at man får sin medicin til tiden at man får de rigtige piller og

ikke ligger timevis i en våd ble og at man kan komme på toilettet når man er trængende at ens bolig er ren at man kommer i bad når man har brug for det

der serveres frisk tilberedt mad

har vi jo netop med finansloven for to tusind og sytten afsat fire hundrede og halvtreds million kr så kommunerne kan forbedre og forny køkkener på plejehjem

ved duften og smagen af god og hjemmelavet frisk tilberedt mad som da man boede hjemme i sin egen bolig og vor mor lavede

så kan vegetaren vælge en boligform hvor der tilbydes vegetarkost landmanden kan vælge en boligform som vægter ture til den lokale skov højt eller en tidligere formand for sognerådet kan vælge et plejehjem hvor den lokale præst kommer regelmæssigt forbi og afholder gudstjeneste

på baggrund af en brugerundersøgelse der belyser hvilke oplysninger ældre og deres pårørende efterspørger for os i venstre er gennemsigtighed afgørende og vi ser gerne at for eksempel sygefravær eller en brugertilfredshedsundersøgelse indgår i den bekendtgørelse som jo skal skrives efterfølgende fra venstres side kan jeg sige at vi ser frem til at portalen realiseres

vores ældre sammen med deres pårørende i ro og mag kan orientere sig om de forskellige muligheder der er for at vælge ens sidste hjem og under hvilken hjemlig ramme de sidste tråde i livets tæppe skal væves lad os krydse fingre for at de tråde bliver lyse og at tiden på plejehjemmet bliver præcis sådan som man havde drømt om og at et langt liv afsluttes med værdighed og i de bedste tænkelige rammer

handler om en ny hjemmeside hvor man skal kunne finde information om hvilke plejehjem der

det synes vi er en fin idé det er godt at man

overblik over hvilke plejehjem

det er der nogle der synes at det er svært at få i dag

til at lyde lidt på nogle af de talere der har været før mig som om der nærmest er frit valg på alle hylder men realiteten er jo selvfølgelig at det valg man kan træffe om hvilket plejehjem man gerne vil ind på er begrænset af hvilke plejehjem der eksisterer i nærheden af hvor man bor og hvad de tilbyder lige så vel som der jo kan være nogle begrænsninger på hvor mange pladser der er

bare lige for at vi ikke lover mere end vi kan holde

sådan som jeg forstår det det redegjorde fru jane heitmann jo også for at

vil være sådan at det kun er fantasien der sætter grænser som herre jeppe jakobsen siger for

man sige standardiseringer af det så det forhåbentlig også er lødig information

at finde rundt i alt det er

for opsamling på hvordan det er man skal beskrive de forskellige plejehjem når enhedslisten ikke er en del af aftalen

af det her forslag det er også

satspuljen jo som bekendt finansieret ved at eksempelvis folkepensionister førtidspensionister dagpengemodtagere og så videre

ikke bliver reguleret i takt med med lønudviklingen det er jo en proces eller

en måde at finansiere på man har benyttet sig af i rigtig mange år efterhånden og bare for at sætte

betyder det at en

har betalt hvad der svarer til syv tusind

hundrede og seksten kroner om året ved at man ikke har fulgt den udvikling så

hvor man godt kan diskutere om det ligger inden for satspuljens område her er

så vi ville klart have foretrukket at man havde fundet de her midler på finansloven

langt mere rimeligt men vi kan altså støtte ideen om en plejehjemsportal og stemmer for

livet har vi selv bestemt hvor vi vil bo og det skal vi også kunne når vi er gamle og afhængige af andre mennesker men frit valg kræver at vi har viden om hvad vi kan vælge

plejehjemsoversigten skal styrke det frie valg og konkurrencen mellem leverandørerne så vi får den bedste kvalitet til den bedste pris og jeg ved at det i mange år har ligget ældreministeren på sinde at få sådan en oversigt for mig selv var det også brændende ønske og det glæder mig at vi sammen og sammen med folketingets øvrige partier og også enhedslisten støtter det kunne blive enige om det her tiltag liberal alliance støtter lovforslaget

mange ønsker i de seneste satspuljeforhandlinger jeg vil gerne afsløre at det ikke er et forslag som sf kan tage æren for det er der også allerede andre der har gjort

satspuljeaftalen portalen erstatter i princippet den nuværende tilbudsportal det er fint at vi får et

samlet overblik over plejehjem i danmark men netop fordi portalen erstatter en anden portal mener jeg også at det er relevant at være ambitiøs i forhold til indholdet

også gerne opfordre ministeren til at genoverveje de enslydende forslag fra foa ældreråd

brugerundersøgelser personalesammensætning faglige kompetencer eksempelvis i forhold til borgere med demens og normering

at sikre at portalen ikke øger de administrative byrder i kommunerne

derfor foreslå at ministeren overvejer om portalen med fordel også kan udvikles i et samarbejde med socialministeriet så en portal kan indeholde alle relevante plejeboliger og pædagogiske

vi ikke skal opfinde den dybe tallerken mere end en gang så det giver måske god mening med en samlet skabelon en gang for alle som en central enhed kan få ansvaret for at vedligeholde dog sådan at det naturligvis må være den enkelte kommune og de enkelte plejehjemsledere som har ansvaret for indholdet i de enkelte botilbud endelig vil jeg også opfordre ministeren til at genoverveje om det giver mening at portalen skal holdes ajour med informationer om hvordan man visiteres til plejeboliger

med fordel kan henvises til borgerdk

måske et job for innovationsministeren jeg anerkender at det kan være rigtig svært at finde rundt i de tilbud som man har brug for at finde rundt i hvis man pludselig får brug for hjælp

ikke er nogen der går og drømmer om at de skal blive afhængige af ældrepleje eller for den sags skyld drømmer om at de skal ende deres dage på et plejehjem

det giver god mening at det bliver lettere men vi ved også

træffes på meget kort tid

derfor skal vi selvfølgelig også gøre det klart at det plejehjem som man eventuelt måtte drømme om at bo på

og gerne vil sidde på en bænk og spejde ud over vandet måske ikke nødvendigvis er ledigt på det tidspunkt

gerne vil have en bolig så vi skal selvfølgelig også holde øje med om

stiger i takt med at flere og flere ældre får brug for en plejehjemsplads men sf støtter naturligvis forslaget

så meget selvbestemmelse og medbestemmelse som overhovedet muligt og

medvirke til det som kunne bekymre

nogle parametre som handler om at konkurrere mellem de

vi vi er med i aftalen og

at man sådan bruger det til at pege fingre ad nogle der er dårligere end nogle andre

man konkurrerer plejehjem ud mod hinanden

nogle parametre man skal sælge sig selv på og

at man kan lære af hinanden og de dårlige skal der selvfølgelig

mente at det at der var konkurrence

instanser eller mellem nogle leverandører eller mellem nogle virksomheder og det offentlige

at øge kvaliteten over for brugerne end et marked hvor der er lidt konkurrence

bliver det nogle forkerte ting man kommer til at satse på

så det skal man jo også tage stilling til men

lange er at vi er med i aftalen og at vi er positivt indstillet over for

og for debatten i salen

at regeringen sammen med de resterende satspuljepartier har prioriteret midler til at oprette en oversigt over plejehjem til ældre vi blev i satspuljeaftalen enige om at etablere

der skal til at flytte på et plejehjem med at træffe et godt og informeret valg

mere direkte end tilbudsportalen henvender sig til de ældre og deres pårørende

og det frie valg er uendelig vigtigt for vi mennesker er forskellige og det skal vi have lov til at være hele livet også den dag vi måske får brug for hjælp og får brug for at flytte på plejehjem

beslutning alene eller sammen med sine pårørende

vide hvilke værdier der arbejdes efter på det enkelte plejehjem hvordan omgivelserne er

have sine kæledyr med eller om maden bliver lavet på plejehjemmet

og udformning fastsættes blandt andet på baggrund af en brugerundersøgelse

til at tage højde for de ønsker som netop de ældre og deres pårørende har samtidig viser brugerundersøgelsen

endnu en gang takke for en god debat omkring

i morgen fredag den trettende april to tusind og atten klokken ti